jeg giver ordet til statsministeren for en indledende redegørelse

rigsfællesskabet kan få større viden om hinanden

tanken er jo den at især de unge

og måske endda det håber jeg venskaber nedbryde fordomme opbygge forståelse og respekt de konkrete initiativer indeholder blandt andet tilskud til unges studierejser og højskoleophold og en pulje til tv og dokumentarfilm

konkurrence for specialer med temaer relateret til rigsfællesskabet jeg glæder mig til at alt det her bliver skudt i gang og vil gerne takke for den meget brede opbakning der har været til den her satsning hos folketingets politiske partier men også hos

den færøske lagmand og den grønlandske landsstyreformand

de nordatlantiske mandater i samme boldgade vil jeg også gerne kvittere for den brede opbakning til aftalen om et dansk bidrag til en ny lufthavn i grønland

den sidste spørgetime i det her

så lang tid siden der var åbningsdebat men det føles alligevel som lang tid for vi har faktisk fået meget

travlt efterår lad mig bare nævne noget af det vi har fået igennem en hjælpepakke til landbruget efter den meget tørre og meget solrige sommer tak til et bredt flertal som har stået bag det et nyt fødevareforlig der opretholder danmarks helt unikt høje fødevaresikkerhed tak til samtlige

partier for at bakke op om det vi er kommet med et omfattende klima og luftudspil med et klart ambitiøst mål om at stoppe for salg af nye traditionelle benzin og dieselbiler efter to tusind og og tredive og har vel også en berettiget forventning om at vi på vejen derhen nu får skabt en ordentlig løsning for elbilerne de første to år indtil vi får lagt den helt præcise rejseplan frem mod det ambitiøse mål

bøderne for de største finansielle virksomheder for overtrædelse af regler for hvidvask vi har indgået en bred aftale for at få flere til at søge ind og ikke mindst gennemføre en erhvervsuddannelse

dansk folkeparti har vi afskaffet omprioriteringsbidraget for erhvervsuddannelserne og rustet dem

kunne møde vores forventninger og vi har så sent som i torsdags indgået en meget bred aftale der gør universitetsuddannelserne mere

med finanslovsaftalen der kom i hus med regeringen og dansk folkeparti som hovedarkitekter investerer vi nu mere i bedre sundhed og bedre psykiatri styrker ældreplejen og støtte til børn i sårbare familier og det er vel at mærke oven i det løft af kommunernes og regionernes økonomi vi allerede har aftalt

fem hundrede million kroner årligt til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet oven i de skattelettelser på mere end tyve milliard kr vi har besluttet siden to tusind og

er jo et udtryk for at vi løfter velfærden og sænker skatterne vi har nu ikke længere

rekord i skattetryk det er godt det viser man kan gøre begge dele og jeg mener det er nødvendigt at gøre begge

på indspil fra dansk folkeparti i finanslovsforhandlingerne får et løft i folkepensionen allerede næste år og at vi fra to tusind og tyve sikrer at folkepensionen følger lønudviklingen og at vi så i øvrigt i kølvandet på det også tager hul på en ting jeg

vi får skabt noget pensionsopsparing til restgruppen altså dem der igennem hele arbejdslivet bevæger sig på kanten af

stærke resultater på udlændingeområdet hvor vi har det laveste asyltal vi har set i danmark siden to tusind og ni nu gennemført en ny politik der skal sikre at der kommer endnu mere fokus på midlertidighed og hjemsendelser så det at man får asyl i danmark ikke per automatik fører til at man bliver indvandrer fremover skal opholdstilladelse til flygtninge og familiesammenførte alene udstedes med henblik på midlertidigt ophold

hjælpe med at genopbygge sit land så vi har faktisk nået

tiden tillader ikke at gøre listen længere

brutto alle her i salen som i større eller mindre grad har bidraget til de resultater vi sammen har nået i efterårssamlingen og vi skal nå endnu mere

var vittus som er en grønlandsk pensioneret mand fra østgrønland

at nyde sin pension og som han sagde

lever han et rigtig godt liv her i danmark han har hus han har bil

sagde han også med et glimt i øjet at han stemmer på venstre så det var en af jeres vælgere vittus kan kigge tilbage på et et langt arbejdsliv i grønland hvor han var steget i graderne på sin arbejdsplads i grønland vil vi egentlig gerne have flere af den slags vi vil gerne have flere ligesom vittus vi vil gerne flere dygtige mennesker hvor både hoved og hænder er skruet rigtigt på nationalbanken kom her for ikke så lang tid siden med en analyse

grønlands økonomi hvor konklusionen var at væksten i grønland er stor

på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet kan ikke følge med vi mangler blandt andet håndværkere

kvinder kokke og tjenere mange forskellige steder i grønland og vurderingen

mangler man omkring to hundrede håndværkere

endda før udvidelsen af lufthavnene i nuuk og ilulissat det samme ser vi

fiskeribranchen grønland skriger på arbejdskraft og en af de flaskehalse som vi oplever

sagsbehandlingen i forhold til udenlandsk arbejdskraft i udlændingestyrelsen her er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på omkring tre måneder men det kan ofte tage op til seks måneder og det kan godt afholde folk fra at søge til grønland og få job

grønlands erhvervsliv efterlyser politisk handling og får vi ikke løftet det her problem op på politisk niveau

løst de her udfordringer kan det være med til at hæmme væksten i det grønlandske samfund derfor

åben over for at vi får sikret en hurtigere sagsbehandlingstid

hvordan økonomien har det i grønland og om hvad der kan dæmpe

hvor vi jo også har den udfordring at noget af det der kan bremse den enormt positive udvikling vi er inde i er hvis vi

regeringen regeringen har jo i danmark forsøgt at tage nogle initiativer for at gøre det lettere at komme til danmark som en dygtig efterspurgt arbejdskraft det

hvis situationen i grønlandsk politik er den anderledes

at man har brug for at kunne få den dygtige arbejdskraft ind på en smidig måde

og så må vi jo sammen se på hvor

eventuelt er nogle administrative barrierer

bare gerne kvittere for og så foreslå på det helt praktiske plan at der afvikles et møde med den minister der sidder med det

er jo det spor som færøerne har en ambition om at betræde

at man bruger

og når vi mangler arbejdskraft på fiskerifabrikker rundtomkring i grønland for eksempel i maniitsoq kigger vi blandt andet hen til bygderne i nærheden

at se om der kunne være arbejdskraft dér

udenlandsk arbejdskraft fordi vi ikke har kvalificeret arbejdskraft derhjemme

for udenlandsk arbejdskraft på det grønlandske arbejdsmarked

vi selvfølgelig også nødt til samtidig at se på hvordan vi kan styrke uddannelsesniveauet fordi vi er nødt til også at kigge på det i et lidt mere langsigtet perspektiv for hvis vi åbner op for udenlandsk arbejdskraft

vi også nødt til at have en diskussion i grønland om hvornår vi så eventuelt er nødt til at lukke i når vi har kvalificeret arbejdskraft nok selv så det er jo en af de overvejelser der også bør være noget af det man ser på færøerne

er en fast track ordning og det synes jeg kunne være rigtig interessant også at kigge på i forhold til grønland

at vi kan kigge på nogle alternative løsninger i forhold til at

grønlændere til at tage en uddannelse starte på en uddannelse og ikke mindst gennemføre hvor der jo er nogle helt åbenlyse problemer

også at det initiativ jeg lige startede med at tale om

ikke mindst blandt unge til alle dele af rigsfællesskabet

der kunne føle en en lyst til at

arbejde i grønland i en kortere eller længere periode med

gensidig forståelse men også bidrag til den grønlandske økonomi i forhold til at se på

kan sikre at grønland kan få adgang til den rigtige arbejdskraft vil jeg bare erklære mig åben og konstruktiv

jeg kan ikke detaljerne i det her

så det må være noget der skal der skal udfoldes i en direkte dialog med

og det er et kæmpestort problem som vi prøver at løse i nuuk

er et byudviklingsprojekt som hedder siorarsiorfik her har man store planer om

bygge mere end tre tusind boliger og bygge endnu flere daginstitutioner og skoler for at imødekomme det behov der er målet i nuuk er at der skal være tredivetusind borgere i nuuk i

så bor der omkring en tredjedel af grønlands

det er en urbaniseringstendens som man også ser i resten af verden men det ser vi også i grønland fra inuit ataqatigiits side så vi gerne at der var flere grønlændere

men vi ser også at når ønsket er der og midlerne ikke nødvendigvis er

er det meget forskelligt hvordan kommunerne forholder sig til det så derfor vil jeg gerne høre

del af det danske samfund

vil jeg mene at det derfor må være

henholdsvis i grønland og på færøerne at man må tilrettelægge en politik hvis man har en ambition om at få folk til at flytte retur igen fuldstændig ligesom vi kan se at danske kommuner uden sammenligning i øvrigt

at den befolkningstilbagegang der har været i mange af de små danske økommuner er

og det er blandt andet et resultat af at

har været nogle kommunalbestyrelser der har engageret sig i det her så hvad det her spørgsmål

pilen peger mod nuuk og

det danske kongerige både i forbindelse med debatten i salen

om danmarks udenrigs og sikkerhedspolitik

er det bemærkelsesværdigt hvor lidt man i danmark beskæftiger sig med hvad det betyder for rigsfællesskabet at have

en af usas vigtigste militærbaser placeret i grønland med nærlæsning af rapporten fremgår det med tydelighed at det der foregår på thulebasen er direkte med til at forstærke den russiske militære oprustning i arktis jeg kan således citere rapporten

står følgende rusland er særligt bekymret for præcisionsangreb uden varsel hen over nordpolen mod ruslands strategiske kernevåben efter ruslands opfattelse har sådanne angreb sammen med amerikansk missilforsvar herunder sensorer på blandt andet thulebasen og krigsskibe i nordatlanten potentiale til alvorligt at true landets evne til strategisk gengældelse hvilke tanker gør statsministeren sig i forhold til at thulebasen igen

andet russiske afsæt altså jeg tager et dansk og et europæisk afsæt og der er grund til at være bekymret over nogle ting så sent som for få dage siden stillede hele nato kredsen sig jo bag det amerikanske signal til russerne om at hvis ikke man retter ind og begynder

efterleve inf traktaten

rusland der har oprustet i strid med med aftalen så vores respons kan jo ikke være at vi nu begynder

tale om at fjerne tilstedeværelsen altså måske snarere

det er også derfor at vi engagerer os i arktisk råd i godt samarbejde med med grønland og forsøger at holde det som et lavspændingsområde

der er investeringer i i russisk militær som som på sigt

mod menneskerettighederne via håndtering af affald og farlige stoffer den særlige undersøger kunne rapportere at det ikke alene var et seriøst problem at grønland var blevet holdt uvidende om hvad de amerikanske militære aktiviteter gennem tiden havde medført af affald efterladt i landet men undersøgeren kunne også slå fast at danmark skal

gennem årene er det lykkedes visse danske politikere at så tvivl om hvem der har ansvaret for oprydningen

nu hvor områderne er blevet civile og derfor hører under det grønlandske selvstyres ansvar men indførelsen af det grønlandske selvstyre har altså ikke betydet at vi dermed også har overtaget ansvaret for

er danmark klar til at tage det fulde ansvar for oprydningen efter militære aktiviteter i grønland altså i lyset af

hvis jeg husker det rigtigt jo begyndte at interessere sig på baggrund

henvendelse fra en minister i den grønlandske regering som så aftrådte efterfølgende og brevet blev trukket tilbage men

vedrørende tidligere amerikansk militærtilstedeværelse i grønland som jo er initiativer der

vi har jo så sent som i indeværende år

en aftale mellem den danske miljø og fødevareminister på den ene side og

landsstyret på den på den anden side om

vi har i vores forsvarsforlig med bred opbakning fra en bred kreds her i

en hundrede og firs million kroner

at danmark i langt højere grad bør involvere det grønlandske folk i beslutninger angående tilstedeværelse af fremmede militære styrker i grønland derudover pointerede statsministeren i sin åbningstale at han ville åbne op for at diskutere hvordan færøerne og grønland kan blive mere inddraget i kongerigets udenrigspolitik til trods for dette

er det en meget begrænset viden som vi i grønland har om amerikanernes tilstedeværelse i vores land når vi spørger regeringen er der ikke noget ekstraordinært i gang på thulebasen mens vi

i amerikanske medier kan læse om væsentlige opgraderinger af radaren kunne man forestille sig at

fns rettighedskonklusion og statsministerens udmelding om mere udenrigspolitisk inddragelse kunne være byggesten til at lade os i grønland vide hvad amerikanerne foretager sig på vores jord

men det vil jeg selvfølgelig dyrke og sætte mig ind i helt overordnet kan jeg sige at

har ansvaret for at føre landets udenrigs og og sikkerhedspolitik og det har klart også dimensioner i forhold til

skabe et ordentligt og gnidningsfrit samarbejde om de her ting herunder hvordan

skabe det fortrolighedens rum

at være der hvis man skal kunne håndtere nogle af de spørgsmål som fru

har besluttet at kort og matrikelforhold bliver hjemtaget til april næste år tidligere i år

hjemtog vi også person familie og arveret der har pågået forhandlinger om yderligere hjemtagelser af udlændingeområdet

jeg ved godt at der er forskel på kompleksiteten i diverse sagsområder og det bevirker selvfølgelig

jeg formoder at man er stødt på nogle knaster på udlændinge

der forhindrer en videre fremdrift og som bekendt

forudsætter overtagelsesloven fra to tusind og fem at hjemtagelse af et område

sker fuldt og helt i én proces på papiret lyder det sikkert meget fornuftigt men nogle gange risikerer man at en ellers fornuftig proces går i stå

så man kan overtage dele af et område der naturligt kan administreres selvstændigt

klar og at processerne også er klar alting initieres jo fra færøsk side og så belyser vi tingene og så bliver områderne hjemtaget

ikke er bekendt med at der er knaster af et sådant omfang i nogen konkrete hjemtagelsesspørgsmål

skulle stille sig hindrende i vejen for at man når i mål altså jeg

fra min færøske pendant altså lagmanden

i at her er der et eller andet problem der

skal løses så lige nu svæver jeg i glad uvidenhed om at der skulle være nogen problemer overhovedet og hvis det er en fejl

forleden dag sagde at færøerne har brug for et større manøvrerum på den internationale scene han sagde endvidere

vores behov er at vi kommer ud af den spændetrøje det er at vi skal have en fælles udenrigspolitik det er vores mål og det er ikke kun løsrivelsespartierne der ønsker

samhørighedspartierne at man ønsker at vi får et langt større ansvar

aksel v johannesen statsministeren sagde også i åbningstalen at der var behov for nytænkning på det her felt og nu er mit spørgsmål om der er en dialog i gang og om der er politisk vilje til at nå i mål

kunne det jo være et synonym for den danske grundlov og den betragter jeg

og det spørgsmål må afklares på færøerne så længe man

gælder grundloven og inden for rammerne af den

meget gerne være med til at diskutere hvordan kan vi alle sammen finde vores

roller på en ordentlig måde og derfor iværksatte vi jo allerede efter min bedste hukommelse må det have været på rigsmødet på christiansø i sommeren

og sytten på mit eget initiativ et arbejde i to spor altså dels et

hvordan kan den her ordning der hedder danmark for så vidt angår færøerne og grønland

statsministeren udbad sig lidt betænkningstid

at læse lidt mere på lektien og jeg takker for det skriftlige svar jeg senere har fået men jeg savnede en klar tilkendegivelse af om statsministeren var enig med forgængeren poul nyrup rasmussen

at princippet om uigenkaldelighed kan forankres i dansk statsforfatningsret det fremstod ikke tydeligt i svaret

spurgte jeg igen statsministeren om netop den del af spørgsmålet og så fik jeg til svar at det spørgsmål skulle jeg stille til justitsministeren det kan jeg godt men jeg er interesseret i at høre statsministerens holdning så derfor

tilspørger jeg statsministeren endnu en gang er statsministeren enig med forgængeren poul nyrup rasmussen

en diskussion man kan gå ind i sådan meget akademisk

hjemtaget til færøerne og hvis der på færøerne ikke er noget ønske om at flytte på det forhold

bliver der ikke flyttet på det forhold det er ligesom realiteternes

hvad jeg oplever som lidt mere akademisk en en række specifikke spørgsmål som jeg har vurderet i første række i hvert fald bedst afklares ved

den minister der har det relevante ressort og det er landets

og jeg vil sige at uanset hvad

mange af stroferne der sådan har

os tage for eksempel sangen der er noget galt i danmark

her meget præcise ord når vi ser på

i vores eget samfund

dermed er vi jo i en situation hvor forskellene

og rigt danmark bliver større uligheden har fået lov til at vokse

kræver synes vi som socialdemokrater at vi begynder

og går mere aktivt til værks når det handler om

sikre en stærkere sammenhængskraft og dermed

få diskuteret og i dag altså også med med statsministeren

jeg tror at rigtig mange mennesker har det ligesom jeg

sidder derhjemme og tænker kan det virkelig være rigtigt at man skal tjene

bare med en enkel bonus og mon ikke også er mange gode solide danske lønmodtagere der hver eneste dag står op og går på arbejde og betaler deres skat

godt kan regne ud at ligegyldig hvor mange år de skal arbejde og hvor hårdt arbejdet er så kommer de knap i nærheden af det

på på kort tid derfor et konkret forslag fra vores side om

over bonusserne sådan at det

for virksomhederne at udbetale de store bonusser jeg kunne godt

europa den kan jeg ikke lide

en værdi at vi har et hvad skal man kalde det relativt lige

tror selv at noget af det der har gjort at danskerne netop ikke har sunget meget med på den her john mogensen sang der vender ryggen til resten af verden

er at vi har været ret gode til at at sikre at danskerne bredt i alle samfundslag har fået globaliseringens fordele

vi heller ikke set de spring i ginikoefficienter for nu at gøre det teknisk som man har set i andre lande og vi fremstår i en

det synes jeg vi skal stå vagt om jeg tror ikke at vejen til at sikre det går via at sætte loft over hvad private virksomheder må udbetale af løn

arbejdsmarked hvor danske virksomheder der skal kunne begå sig i en global konkurrence er nødt til at have de samme værktøjer som virksomheder i andre lande har så hvis man mener at der er noget galt

ty til skatteinstrumentet i stedet altså så må man jo

et forslag om at sætte topskatten op eller lave en ny topskattegrænse eller noget andet

jeg også på det personlige plan nogle gange tænke hvordan kan det dog være at der findes mennesker der også er så ufattelig mange gange mere værd end os der er her eller mange andre steder i det danske

at man som statsminister bare stiller sig op og giver udtryk for sine holdninger

jeg synes faktisk ikke det er rimeligt

det regime der er gældende i dag jo gør at en virksomhed kan vælge at udbetale en endog meget høj løn og meget høje bonusser altså på et niveau

eneste virksomhed der har lyst til aflønne

så vanvittig store beløb

for egen regning og derfor sætter vi et loft over

vil den tage til uligheden vil stige i danmark forskellene vil blive større og som socialdemokrat vil jeg bare sige meget klart det er ikke det danmark jeg kender det er ikke det danmark jeg ønsker

det er ikke det danmark jeg tror på vil sikre at flest mulige mennesker

stadig flere danskere flyttet fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet får uddannet flere til at kunne gribe ud efter fremtidens muligheder det præcis den politik vi fører

flere unge over tid der er på uddannelse end hvis man kigger

ufaglært arbejde og en lidt højere indkomst for så ville det se ud på statistikkerne som om vi havde mere lighed

anden topleder er den høje så vil den jo blive betalt alligevel altså uanset om der er et selskabsskattefradrag eller ej så det er jo ren symbolik og

man virkelig vil sikre noget

satte man topskattegrænsen op hvis man går længere tilbage fjernede man også formueskatten så skal man da komme

nogle forslag altså jeg kommer ikke

at tage politisk ansvar for at sikre at toppen ikke skal have lov til at løbe fra resten af samfundet

regeringens ønske om at peter birch sørensen ikke længere skal fortsætte sit synes jeg det ser ud til i øvrigt gode solide arbejde der har jo været luftet

at man fra regeringens side har ytret ønske om at at rådet som jo altså er uafhængigt ikke skulle have lov til at kritisere regeringens klimapolitik selv om der er god grund til at gøre det

ører og det bør ikke lyde godt i folkestyrets ører så må jeg ikke bare her på falderebet lige bede statsministeren om

tiår tilbage for at finde så få

er altså ikke nogen der bliver fattigere af at andre bliver rigere det er

ikke godt hvis vi begynder at føre en politik der gør at vi ikke kan generationsskifte danske

virksomheder så de bare bliver solgt til kapitalfonde i stedet for eller flaget ud af landet

har gjort danmark stærkt er at vi har

en virksomhedsstruktur med familieejede virksomheder

såmænd ikke er meget mere at sige om den sag

en kadence og man bliver udnævnt for en given

tager regeringen og det sker i regeringens ansættelsesudvalg og det ved fru mette frederiksen også

bare tegnedrengen er i orden ka man få det som man vil jeg troede også fru mette frederiksen ville have nævnt

det med at det jo af den samme sang fremgår at dybbøl mølle maler helt ad h

stå flot og vise sig frem og minde os om den historie vi

jo enig med statsministeren i at der er rigtig mange gode ting i finansloven

den aftale vi har lavet omkring finansloven for to tusind og nitten men det jeg ellers vil bruge min spørgetid til her i dag

brexit og de forhandlinger som har været og det der er sket på det seneste med at storbritanniens premierminister

er mulighed for en genforhandling

at theresa may premierministeren i storbritannien kæmper en fantastisk kamp jeg synes det er i dansk interesse at der er en aftalebaseret udgang på det her

som man ellers kan forudse

en hård brexit og jeg synes at den britiske premierminister har kæmpet for at der skulle komme en såkaldt blød brexit en aftalebaseret brexit hun udsætter så sin afstemning for at tage en snak med eu

de her ting og hvad får hun så at vide fra eu fra bruxelles på den mest arrogante vis

juncker siger there is no room for renegotiation tusk eu præsidenten har været ude

det samme jeg vil spørge statsministeren om han er enig

en klog attitude en klog linje over for den britiske premierminister som kæmper en kamp for at vi ellers skal få en skilsmisse igennem

sin tid sluttede aftalen om en platform til den forhenværende premierminister som

er så stærk at den kan jeg vinde en folkeafstemning på det kunne han så ikke tilsvarende har vi den her gang lavet

en aftale der har været gensidig enighed om og den har den britiske premierminister nu afmeldt en afstemning om uden at det jo sådan set på nogen måder står klart i hvert fald ikke for mig for nærværende hvad det i givet fald ville være der skulle justeres for at verden så anderledes ud og det er i virkeligheden det

vanskeligt rigtig blande os i men hvis man trækker en parallel tilbage til danmarkshistorien

må man sige at da danskerne stemte nej til

parlament der hankede op i sig selv og fik skabt en national konsensus om

og set udefra har der jo været et fravær af den type initiativer i britisk politik jeg er i hvert fald

er et topmøde på vej der finder sted torsdag og fredag

aftalen er som aftalen er

er transitionsperioden og så er der de spor der peger der peger fremad og er det her at der skal findes nogle løsninger

jeg ved det simpelt hen ikke og det må jo bero på at den britiske premierminister

den her såkaldte bagstopper og det med om man kan blive viklet ind i

evig tid og ikke selvstændigt kan træffe en beslutning om at komme ud men det er jo bare hvad jeg ser af den debat der folder sig ud

i den her spørgetime er jo noget andet

man har en britisk premierminister der kæmper en kamp

på på hjemmefronten og som så siger jeg udsætter en afstemning for jeg har brug for at have lidt tid til at konsultere dem jeg har lavet den her aftale med og finde ud af tingene er det så ikke forkert i udgangspunktet

det er jo det som eus talsmænd altså både juncker og tusk har været ude at sige så sent som som her til morgen

is no room for renegotiation hvordan kan han sige det

juncker så ikke som embedsmand i systemet sige lad os nu høre hvad

hvad vi har at diskutere og så tager vi den derfra ville det ikke være en noget klogere position

at det er svært at forestille sig at man bare kunne genåbne

jeg tror det var i formiddag i europa parlamentet fulgte den sætning

der ligger i den politiske erklæring

fuldstændig så afvisende som det bliver udlagt her jeg er nødt til at sige at

storbritannien gør deres positioner klar og det skaber ikke nogen klarhed hvis europa bare stiller sig op og siger vi kan da genforhandle

er indgået hviler på nogle balancer og det må være storbritanniens forpligtelse nu at finde frem til hvor

er noget der skal justeres noget der skal rettes til noget der skal gives et fortolkningsbidrag

været ude at anbefale befolkningen det modsatte af det

har været lidt overmodig med

det bedste bidrag jeg kan give er at sige at jeg ser meget frem til det her topmøde torsdag og fredag og jeg ser meget frem til en britisk premierminister der med større og større præcision forhåbentlig artikulerer hvad det i givet fald er vi kan gøre for at hjælpe hende på vej for

på en uordnet uordnet

ville have stemt klart nej tak til den aftale som er indgået primært på embedsmandsplan men

den britiske regering og den britiske premierminister så siger at der

der viser splittelse totalt hard brexit og alt hvad vi ikke bryder os om

at tage en snak hvordan kan man så som embedsmand i systemet på forhånd sige at

respekt det er da ikke at vise sin aftalepartner respekt

gøre det fuldstændig krystalklart inden man skal mødes samme dag at

kommer til at blive nogen genforhandling det er jo det der har fået medierne til i dag at beskrive at det man så i givet fald kan

lidt sukker ned over aftalen som måske kan få den til at glide nemmere ned i storbritannien og hvordan virker det i storbritannien det virker jo stik modsat er der embedsmænd i bruxelles der skal sidde på den måde og diktere folkene i i storbritannien at de lige kan få lidt sukker ned over en aftale og så glider den nok lidt lettere ned

er jo hensyn at tage til det europæiske juncker tusk og alt det der merkel og så videre

være at statsministeren ved nærmere refleksion næste gang han mødes med de her høje herrer vil sige at

hvis hvis man nu begynder at føre de her forhandlinger i syv og tyve eu

hovedstæder hver med sit bud på

tonalitet og den slags ting jeg tror at

at få tydeliggjort

skal ikke intervenere i britisk politik men jeg er bare usikker på om svaret ligger i

det britiske nationale kompromis er altså hvor er den klare fællesmængde i storbritannien af en ambition om eventuelt at få tilrettet et eller andet i skilsmisseaftalen i transitionsaftalen i den politiske aftale der peger fremad

det jo allerede af den grund svært og så kan man diskutere junckers tonalitet men man kunne også diskutere

jeg tror ikke at jeg fremmer den her meget komplekse sag ved at prøve at gøre mig til overdommer

bestrider ikke nogen af de positioner jeg er statsminister her i landet og herfra ønsker jeg at varetage danske interesser

der har været så mange børn i fattigdom

for omkring en uges tid siden kom der en ny rapport som viser at der sidste år kom tolvtusind flere børn til at leve i fattigdom så nu er vi oppe på knap femogtredstusind børn her i danmark der lever et liv i fattigdom

har måttet søge om julehjælp altså hjælp til bare

en jul med en flæskesteg og måske et par gaver og noget risalamande som alle andre nyder så meget

finanslovsaftale som med nye markant lavere ydelser går målrettet

det fik mig til at tænke på en

som jeg engang hørte fortælle om konsekvenserne

børnehave som er ved at gøre sig klar til at gå ud på

legepladsen med alle de andre børn

det viser sig at drengen tror at han sko er blevet for små

udsigten til hvad hans mor skal gøre fordi hun ikke har penge til at købe nye sko

det er konsekvenserne af børnefattigdom

og de tager voksenansvar på sig

der ikke er plads til leg men også at der ikke er lige så meget tid til

børn i fattigdom bliver holdt uden for fællesskabet de kan ikke være med til nisselege og der er ikke råd til julekalendere som mange andre børn nyder godt af i december

spørgsmålet er sådan set meget simpelt var det målet med finansloven at der skulle komme flere børn i fattigdom

nu har vi altså det laveste antal offentligt forsørgede i noget år siden nitten

syv og firs og vi har en ledighed der er så lav

den ikke har været bortset fra de to år lige før vi ramte

de sidste fyrre år

man jo se at de børn som

rådet nu vurderer skal listes ikke er de samme børn år efter år

er en betydelig mobilitet

fordi det bedste er som jeg siger

så kan der være nogle veje derhen der kan være en

selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse som er på et lavere niveau der skaber en stærk tilskyndelse til at man kommer i arbejde i kombination med at vi har skabt

asylansøgere og familiesammenførte i danmark som da jeg fik statsministerposten det er rigtig godt

set er vejen ud af varig fattigdom det er vejen ind i varig velstand

så anerkender jeg fuldt ud at der kan være nogle udfordringer det er blandt andet en af grundene til at vi jo også i den her finanslov mig bekendt har afsat en pulje på hvis jeg husker rigtigt

brug for nu konkret det med den tilstundende jul som

fru pernille skipper er så optaget af

er jo aldrig nogen i diskussionen om børnefattigdom der har sat spørgsmålstegn ved altså om det er en god idé problemet er jo om det at sende forældrene ud i fattigdom med markant lavere ydelser rent faktisk får den positive effekt for

tyder på jeg mener at det er finansministerens egne tal der siger at det

af kontanthjælpsloftet måske samtidig med at der er kommet tusindvis af flere børn i fattigdom

spørgsmålet er ikke om det er godt hvis forældre er i arbejde

ikke det der er spørgsmålet spørgsmålet er hvad konsekvenserne er for børnene og bare et enkelt år i fattigdom har varige konsekvenser for børn det viser forskningen sådan set

cepos direktør i et interview

blive set i en sammenhæng er det godt for børn at vokse op med forældre der vedvarende er på kontanthjælp og uden for det danske arbejdsmarked nej

kontanthjælp er jeg havde nær sagt en arvelig sygdom det nedarves

at bringe folk ud af kontanthjælp og ind på arbejdsmarkedet

det godt at man skal tilbage til nitten syv og firs for

det godt at i titusindvis af danskere er flyttet ud af kontanthjælp

antallet af folk der er kommet til danmark som efter tre år er selvforsørgende det er ikke bare sket af sig selv det er jo blandt andet sket ved at vi har lavet to hundrede og fem og tyve

vi har lavet integrationsydelsen integrationsydelsen som nu renames får et nyt navn men som jo

ligesom jeg er nødt til at stå vagt om hvad effekterne er af den politik jeg fører

vi rullede alt det her tilbage det er lidt usikkert om oppositionen er enige om det fordi socialdemokratiet

man også rulle resultaterne tilbage så medgiver jeg at der er forskel på børn der lever

forældre på lav indkomst i en kort periode og i en længere periode og derfor sætter vi også nogle andre tiltag

i danmark socialrådgivere alle som arbejder med børn og konsekvenserne af børnefattigdom på både kort og lang sigt siger at det virkemiddel har skadelige konsekvenser for børnene og det er nu det virkemiddel som

ud i fattigdom det har enorme konsekvenser også langt ind i deres voksenliv og for alle os andre så jo hvis bare

lave lave ydelser som sender børn ud i fattigdom

og statsministeren må jo forholde sig til hvad statsministeren vil

som er en politik der er båret af kærlighed til de børn

at vokse op med forældre der vedvarende befinder sig på kanten af vores

derfor har vi fremmet tilskyndelsen til at tage arbejde derfor har vi lavet integrationsprogrammer der har sikret at dobbelt så mange med anden etnisk baggrund

nu er selvforsørgende og derfor kan vi også glæde os over at det man så definerer som fattigdomsgrupper

nogle statiske grupper der befinder sig i livslang fattigdom

fordi de resultater vi opnår er permanente og positive skaber det så nogle udfordringer nogle steder ja det gør det tager vi så dem ned ja det gør vi det er blandt andet grunden til at vi har afsat

i den her juletid som jeg tror at vi alle sammen ved er en tid der kan presse privatøkonomien lidt mere

helheden i det trækker danmark i en bedre retning det er supergodt

i tusindvis af flere børn der oplever at deres forældre springer ud af sengen om morgenen

også en vis irritation da statsministeren svarede

mette frederiksens sidste spørgsmål omkring klimaområdet nu håber jeg ikke at statsministeren kommer i endnu mere dårligt humør

peter birch sørensens afgang som

når man læser diverse interviews kan blive rigtig usikker på er hvor uafhængigt et råd

fra artiklen i politiken hvor

der opstod en diskussion mellem ministeren og mig ministeren mente at da vi var rådgiver for regeringen skulle vi rådgive om de målsætninger målsætninger regeringen havde stillet op og derfor var det ikke relevant at kritisere regeringen for ikke at leve op til fyrre procent målet det havde vi en kontrovers om nu kender vi kun som sagt peter birch

udlægning af mødet men det der jo

sine opgaver men når man læser interviewet i politiken

en fornemmelse af at der har været et konstant pres hvert fald et markant pres på rådets arbejde hvor regeringen ønskede at rådet skulle fokusere på noget andet end det rådet selv mente man skulle

fokusere på så mit spørgsmål er som sagt om

at regeringen ikke skal blande sig i klimarådets arbejde og hvis det er tilfældet hvordan vil regeringen så

sikre at det rent faktisk også

til at udarbejde de anbefalinger som man har

hverken i den offentlige debat eller regeringen eller andre i at være i en eller anden dialog med klimarådet men det er ikke en bestillingsbutik

hvori består det underlige og er det sådan

vi nedsætter råd og kommissioner eller i øvrigt laver åremålsansættelser i den offentlige sektor og folk så ikke får deres egen stilling igen eller man vælger en ny

jeg kan faktisk ikke forstå at den pågældende økonom som jeg i øvrigt har stor respekt for og som jeg håber regeringen også får lejlighed til at bruge i forhold til andre opgaver der skal løses sådan forsøger at lave et halvt martyrium ud af det her det forstår jeg faktisk ikke

regeringen tager stilling til

vælger i regeringen peter mølgaard

har valgt den tidligere formand og fuldstændig på samme måde som om nogle år når peter

rådet har haft når man hører at

har følt at der har været et pres fra regeringens side fra ministerens side i forhold til hvad man skal fokusere på

selvfølgelig skal vi stå som garant for at rådet er fuldstændig uafhængigt uagtet hvem der sidder i regering og

affejer det tvivlsspørgsmål der er opstået for

og det

klimaordfører herre thomas danielsen gå ud og sige på efterkant at venstre

ikke havde tillid til klimarådet og dermed dets formand derfor er det klart at man bliver bekymret når man

hvordan vil statsministeren sikre

en fuldstændig normal procedure taget stilling til hvordan

det her klimaråd og det kan jo ske ved at man genudpeger

været til alle tider og jeg kan ikke finde noget

hvor mit parti da vi var i opposition så har sagt er sikkert et eller andet jeg stiller mig afvisende og uforstående

for det klimarådet er nedsat med det mandat de har og de kan gøre lige hvad de

og har frihedsgraderne til det betyder det så at regeringen må være i nogen dialog med dem

oplever et klimaråd der evaluerer regeringen på målsætninger som den tidligere regering har sat så er det vel relevant nok at vi har en eller anden diskussion om fint nok men kunne der ikke også været noget andet i kunne beskæftige jer med

for nogle opgaver man skulle påtage sig jeg har fuldstændig respekt for at regeringen kan mene alt muligt

det er nemlig danmarks klimaråd

et uafhængigt klimaråd med den ekspertise der så ligger i det

forstår ikke at statsministeren bare affejer det som om de her spørgsmål var fuldstændig irrelevante det sidste spørgsmål kommer

alternativets egne medlemmer normalt plejer jeg ikke at nævne navn på vedkommende

det er fra karen christoffersen hun har et spørgsmål til statsministeren og nu citerer jeg direkte vores anden svigerdatter

og blev sendt hjem seks timer efter fødslen klokken en og tyve om aftenen selv om fødslen havde været lang

for tredive år siden havde fem seks dage i ro og fred på hospitalet før man blev sendt hjem og efter at man havde lært det essentielle så spørgsmålet

vil statsministeren sikre at førstegangsfødende får en tryg og rolig start

i vejle ligesom et tilsvarende spørgsmål hvis det udsprang her i københavn skulle være stillet til den socialdemokratiske regionsrådsformand oppe i hillerød som har foretaget besparelser må jeg forstå

set ude i regionerne man i hvert fald for nærværende driver

nationalt får et større ansvar for det serviceniveau der gives derude så skal vi

men folk er jo forskellige

rigtig godt altså jeg tror der er masser

kæmpede for at holde min egen hustru inde på sygehuset og på barselsgangen fordi hun

der gør at hvis man føler man har brug for at have en overnatning og få ro på så skal der være en mulighed

på mange måder at det havde været passende med en markering af det fra det officielle danmark det tror

synes jeg har set regeringens ministre bære den

på mange måder lysegrønt og statsministeren var

fordi der var et ambitiøst mål om en million elbiler det var jo et ambitiøs bud på en

problemstilling som vi virkelig skal have taget hånd om nemlig transportens

går den sorte klap helt nederst ethvert

lille håb om noget lysegrønt bliver fortrængt fuldstændig

afsætter man syv hundrede og ni og halvtreds million kroner til at omdanne en forskningsstation i stege bugt til en flygtningeø eller hvad man nu skal kalde det et udrejsecenter syv hundrede og ni og halvtreds

der kunne man have gennemført klimarådets forslag om at give et tilskud på halvtredstusind kroner per elbil og fået femtentusind elbiler med tilskud ud over de tusind som regeringens konkrete forslag var altså et markant større skridt men virkeligheden er at statsministerens finanslovsaftale sprøjter skattekroner ud på ting som ikke løser problemer mens de problemer

i omegnen af to hundrede million kroner på at rense den ø op og forvandle den til

udrejsecenter og så og så bruger vi nogle penge ved siden af

ikke sådan at hvis ikke man lavede det på lindholm

at folk som er

kriminelle og som ikke burde være her som burde rejse ud

set bare skal kunne gøre hvad de vil

billede af at vi bruger trekvart milliard på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

plan hvor vi har sat det mål at vi fra to tusind og tredive ikke skal nyindregistrere diesel og benzinbiler med den afledte effekt hvis vi ser på hvordan bilparken udskiftes at

vil være i omegnen af en million elbiler i to tusind

været fuldstændig åbne om hvordan vi når derhen et ønske om at holde gang i elbilsalget på den korte bane det er jo derfor vi har fremlagt et forslag som er dobbelt så ambitiøst som det herre morten østergaards eget parti har fremlagt med den øvrige

opposition hvor vi afgiftsfritager i

og tyve altså i kontrast kontrast til oppositionens forslag om kun at gøre det

så vi afgiftsfritager i to år og så nedsætter vi en transportkommission for at få

nogle gennemarbejdede kloge bud på hvordan vi når her fra hvor vi er nu hen til der

vi gerne vil hen for det er ikke bare enkelt jeg vil tro at

der er altså et eller andet provenu på omkring halvtreds milliard

der vil forsvinde hvis ikke vi gør det her på en klog måde men vi agter at gøre det på en klog måde så derfor ingen afgift på elbiler fra den første januar på fornuftige billige mellemklasseelbiler og så en langsigtet gennemarbejdet plan for hvordan vi kommer længere frem det er den gode måde at arbejde på

antyde at der ikke var et velvilligt flertal i folketinget der gerne ville forfølge målet

vi ved jo godt at det er fordi man ikke kan få dansk folkeparti med på at bruge penge på det fordi pengene bliver brugt på noget andet

uanset alle statsministerens mange ord så kan statsministeren heller ikke bruge pengene to gange og derfor er finanspolitik jo en prioritering

syv hundrede og ni og halvtreds million kroner øremærket til projektet på lindholm i stedet for at bruge de faciliteter man har rundtomkring for lade børnene komme ud af sjælsmark kaserne så

de faciliteter hvad man nu ville så kunne man have brugt de syv hundrede og ni og halvtreds

give et tilskud på halvtredstusind kroner per elbil som foreslået af klimarådet svarende til femtentusind elbiler eller tilskuddet til dem man kunne have aflyst alle de uddannelsesbesparelser der nu indføres i to tusind og nitten

sig gøre men statsministeren har valgt at prioritere noget andet og det er dyr dyr symbolpolitik på alle skatteyderes regning uden

statsministerens regering sætter sig sammen med dansk folkeparti

der er resultatet intet der peger fremad

haft nogle penge som som vi har brugt på noget andet

kan være nogen langsigtet strategi for at gøre danmark grøn

samtidig med at vi slår hul i

fordi folk holder op med at bruge benzin og dieselbiler det vil efterlade det danske velfærdssamfund med et tab i størrelsesordenen plus halvtreds milliard

hvad det svarer til i uddannelses og forskningsressourcer og alt muligt og hvor længe man kan ligge på barselsgangene det er ikke nogen ordentlig strategi det er derfor at vi nu på den positive måde forfordeler elbilerne

derhen uden at slå hullet i statskassen

det er synes jeg en vanvittig prioritering det er vanvittigt at bede alle uddannelsesinstitutioner undtagen erhvervsuddannelserne om at spare en lille smule

en forskningsstation jeg har ikke hørt en eneste hverken fængselsbetjent eller politibetjent der syntes at det var det nemmeste sted

håndtere udviste kriminelle

til gengæld hørt statsministeren sige at den eneste løsning på problemet er den type internationale aftaler som man søgte at lave i går i marrakech i øvrigt under stor protest

hellere vil bruge skatteydernes penge på en ø i det sydsjællandske end

røde kors har været en og halvtreds indberetninger

sjælsmark kaserne hvor længe kan regeringen så sidde det

at spise et måltid mad deres forældre har lavet til dem

at indberetningerne står i kø på den måde som tilfældet er her

ikke stiger per første januar

knytter sig op på at vi i stedet har brugt pengene på at lave lindholm

meget frem til at der kommer et ændringsforslag fra en samlet opposition det må der så gøre

den samlede opposition hvor hele det her projekt med at lave et nyt asylcenter udgår

give noget tilskud til nogle elbiler

der er nogle mennesker der kommer til danmark og der er nogle der har et beskyttelsesbehov og dem skal vi tage os kærligt og varmt af det går jeg fuldstændig ind for at efterleve alle konventioner

og der hører det

afgørende beslutninger i forhold til vores alle sammens fremtid

at stille sig på bagbenene og forsøge at forpurre en debat på et oplyst grundlag det er vigtigt at alle gode kræfter går i rette med den blanding af klimafornægtelse og opportunisme

er ikke nok at gøre det i ord der skal handling til

af den danske klimaudledning er det fordi

det klimarådet

at begrænse danmarks klimaforurening

det gør det også når vi taler om det her hvor jeg jo er stolt af at tilhøre en grøn

førernation som også engagerer sig ude i verden ved cop24 klima og energiministeren er til stede

for vestas til at fremme hele det her globale arbejde for det er jo der det skal ske det er jo der man sætter rammerne det er også der man kan sørge for at vi bliver grønne i vores ambition på en måde hvor vi ikke får uhensigtsmæssige

konkurrenceforskelle landene

jo derfor vi blandt andet skruer op for mere forskning så vi kan udvikle de teknologier der gør at et af de landbrug i hele verden der har det laveste carbonfodaftryk altså fortsat

til landbrug ude i verden og for at yde et bidrag

til den globale klimakamp sådan at vi ikke bare flytter dansk landbrugsproduktion andre steder hen

det kan ikke blive meget mere ambitiøst end at sige at vi

sætte det mål med en forpligtelse at vi i

tredive ikke længere skal have benzin og dieselbiler nyindregistreret i

og så tage ansvaret for frem for bare at stå og tale om det at sætte et arbejde i gang der kan vise hvordan

hvis vi bare skulle komme derhen ved at afgiftsfritage elbiler

komme til at mangle halvtreds milliard

halvtreds milliard kroner til sygehuse til plejehjem til folkeskoler og det vil jeg ikke være med til

målrettet regulering i landbruget er jo i virkeligheden et instrument som skal fremme den tænkning der ligger bag det der bliver sagt her altså at vi

jord der kan drives intensivt og hvilken jord kan drives intensivt det er egentlig også i det lys at vi

den her lille tørkepakke som regeringen jo gerne havde set blev større også har elementer af jordfordeling

bare sige at at mit ansvar er bredere det

også derfor vi har politiske forskelle end bare

iagttage én ting jeg synes også

at sikre at landbruget på vej derhen er levedygtigt og stærkt for det genererer i titusindvis af arbejdspladser ikke kun i landbruget men i hele fødevaresektoren det genererer teknologi som vi eksporterer det genererer inspiration til landbrug globalt som hvis vi skal gøre en forskel også

sande vagthund er

afgåede eller fyrede formand peter birch

at råbe vagt i gevær når retningen er den forkerte

der nu kommer får lov til at råbe vagt i gevær eller skal de som peter birch sørensen har oplevet det

klimaråd og vi har i øvrigt en fri og uafhængig

man lytter efter men jo ikke at man retter ind og helt ærligt der er jo ikke noget særlig overraskende i at hvis man havde et forslag om at man gav alle der købte en elbil

man gav folk penge for at købe den det kan jeg

set godt regne ud endda helt uden brug af eksperter skal vi så bare gøre det ja det skal vi da lige overveje en gang for

noget råd hvad enten det er det ene eller eller det tredje hvor man bare kan sige at nu ophæver vi dem til eksperterne over alt og uanset hvad de siger

jo gå hjem alle sammen

er da netop at veje forskellige ting sammen og ja jeg ønsker at vi går grønt

målsætning som inspirerer ude i europa

nu oplever vi så en stor producent der altså siger det samme det er jeg meget meget optaget af

da nødt til at få det til at gå hånd i hånd med at vi også har råd til læger og sygeplejersker og asfalt på vejene

et råd og sige at uanset hvad de foreslår

er det bare min politik det tror jeg heller ikke at nogen regering efter min vil kunne gøre for nu at være helt ærlig og seriøs omkring det her

folketingstidendedk

folketinget jesper petersen henning hyllested rasmus nordqvist ida auken og

dyhr med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende lovforslag tilbage

da det ikke er tilfældet er lovforslaget bortfaldet

alternativets folketingsgruppe har meddelt mig at medlem af folketinget fru carolina

er udpeget som medlem af lønningsrådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tredive

for stemte tre og halvtreds

vestergaard madsen torsten gejl og

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de

tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og tredive af bent bøgsted hans andersen henrik dahl og erik lund

afstemningen

vedtaget hermed er forslag til vedtagelse nummer v to og tredive af finn sørensen torsten gejl rasmus helveg petersen og karsten hønge

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de

tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og tredive af nick hækkerup mads fuglede henrik dahl sofie carsten nielsen holger k nielsen og naser khader

vedtaget hermed er forslag til vedtagelse nummer v fem og tredive af søren espersen

v syv og tredive af christian juhl og ulla sandbæk bortfaldet

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

da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

ønsker nogen at udtale sig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

for stemte fire og halvtreds

det var ikke lige pointen med lovforslaget

tager det lidt med ro så også venstre kan følge med

for stemte fire og tyve

forkastet herefter er

to fire stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag

ni tiltrådt af udvalget de er vedtaget efter anmodning

det er ikke tilfældet så er forhandlingen slut

der stemmes derefter

fem og firs ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt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

mener socialdemokratiet dansk folkeparti alternativet radikale venstre sf inuit ataqatigiit og nunatta qitornai at der bør arbejdes for at de forvaringsdømte som fortsat vælger at afsone

herstedvester fængsel også fremadrettet får adgang til de særlige tilbud

er i dag herunder grønlandsk kost grønlandsk undervisning

med videre der er et politisk flertal som under

afskaffede pårørenderejser og ledsagede rejser til grønland så det ikke er en del af de tilbud som

partier ønsker at bevare flertallet anbefaler således at de grønlandske indsatte i herstedvester som vælger at blive i herstedvester efter at loven træder i kraft får adgang til de grønlandske tilbud inuit ataqatigiit vil gerne takke partierne for deres støtte til betænkningsbidraget og særlig takke radikale venstre for deres benarbejde

der stemmes dernæst om

til l tre og halvfjerds ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en

teknisk ting der gør at vi lige tager den lidt med ro i forhold til at der skal stemmes nu

os igen

afstemningen slutter for stemte fem imod stemte tre og halvtreds

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre fem tiltrådt af et flertal

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter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

da det ikke er tilfældet er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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen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

ønsker nogen at udtale sig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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

for

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

hvis ingen gør indsigelse betragter som vedtaget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

da det ikke er tilfældet er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

jeg foreslår at lovforslaget går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

slutter for stemte femten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

åbnet og vi går direkte til ordførerne

al faruq moskeen på nørrebro lad mig slå fast fra begyndelsen at jeg tager kraftigt afstand fra de udtalelser som en

under en fredagsprædiken i moskeen på nørrebro er kommet med og fra det menneskesyn som sådanne ytringer er et udtryk for det skal der ikke herske nogen tvivl om hvad er det så beslutningsforslaget handler om som nævnt ønsker dansk folkeparti at det skal undersøges nærmere hvad de juridiske muligheder er for at opløse en eventuel forening bag denne moské og det er almindeligvis sådan at det er rigsadvokaten der står for at udarbejde en sådan redegørelse med andre ord handler beslutningsforslaget ikke om selve moskeen i snæver forstand altså de lokaler som benyttes til aktiviteter i den pågældende moské på nørrebro men derimod

om en eventuel forening bag denne moské jeg vil gerne understrege at hvis disse mennesker bevæger sig på den forkerte side af loven skal samfundets reaktion være konsekvent og hvis der inden for grundlovens rammer viser sig en mulighed for opløsning

opløsning af en forening ved dom dette spørgsmål er reguleret

grundlovens § otte og halvfjerds bestemmelsen indebærer først og fremmest

uden først at skulle spørge om lov og tilladelse der er altså i den danske grundlov et grundlæggende forbud mod foreningscensur omvendt indeholder bestemmelsen mulighed for at en forening som allerede er dannet kan opløses opløsningen kan ske ved dom og forudsætter at der foreligger en forening i grundlovens forstand hvis der ikke er tale om en forening er der om man så må sige ikke noget at opløse opløsning kræver også at foreningen har et ulovligt øjemed for eksempel at den søger at nå sit mål med vold

der kan føres bevis herfor i forbindelse med en eventuel opløsningssag om en forening kan siges at have

et ulovligt formål afhænger af en samlet vurdering hvor der lægges vægt på alt der kan belyse dette opløsning af en forening ved dom under henvisning til at foreningen har et ulovligt øjemed vil i almindelighed alene komme på tale hvis foreningen eller dens medlemmer som et almindeligt led i foreningens virksomhed overtræder eller har til hensigt at overtræde lovgivningen nu til den pågældende moské på nørrebro for at komme

som nævnt er det i særlig grad oplysninger om strafbare forhold der kan begrunde en opløsning anklagemyndigheden har oplyst at en imam fra den pågældende moské på nørrebro er tiltalt for at bifalde drab på jøder i en fredagsprædiken fra marts to tusind og sytten sagen er berammet til den seksogtyvende marts to tusind og nitten derudover har rigsadvokaten ikke kendskab til personer der i relation til moskeen er tiltalt eller dømt for strafbare forhold aktuelt er det eneste kendte mulige strafbare forhold altså en alvorlig tiltale mod en enkelt imam justitsministeriet vurderer på den baggrund

ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at bede rigsadvokaten vurdere om der bør iværksættes en undersøgelse af om der efter grundlovens § otte og halvfjerds er grundlag for at opløse en

at undergrave de værdier og normer som vores samfund bygger på og jeg har på den baggrund bedt rigsadvokaten om at etablere en indberetningsordning hvor rigsadvokaturen løbende skal modtage indberetninger om sager hvor en person dømmes for som led i religiøs oplæring udtrykkelig at billige handlinger som for eksempel drab på jøder formålet med indberetningsordningen er at følge udviklingen tæt herunder i forhold til de pågældendes tilknytning til eventuelle foreninger og med ordningen sikres det at rigsadvokaten løbende har de nødvendige oplysninger for at vurdere om der er grund til at kigge nærmere på om der er strafbare forhold der kan begrunde en opløsning

af en eventuel forening ved dom vi skal have en skærpet opmærksomhed omkring disse sager og deres betydning for spørgsmålet om opløsning ved dom der skal ikke herske tvivl om at jeg mener at hvis det kan bevises at sådanne foreninger har til formål at fremme strafbare ytringer

vil også gerne nævne at anklagemyndigheden for tiden forbereder en opløsningssag mod en anden forening nemlig loyal to familia og i modsætning til denne sag hvor der kun er kendskab til ét muligt strafbart forhold

er der i forhold til ltf som bekendt tale om samlet set en ret betydelig mængde strafbare forhold

der nu er rejst tiltale for men jeg mener ikke at det giver grundlag for at bede rigsadvokaten om at kigge på muligheden for en opløsningssag mod en

forening bag den nævnte moské og derfor kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget når det er sagt skal vi jo sikre os at de mennesker som vi giver ophold i vores land rent faktisk vil danmark og danske værdier her vil jeg kort nævne den nationale sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere som et eksempel på lovgivning der er med til at sikre at vi ikke får de forkerte mennesker ind i vores land at blive optaget på sanktionslisten har den betydning at en udlænding bliver udelukket fra at indrejse eller opholde sig i danmark eller i et andet schengenland fordi der er grund til at tro at den pågældende vil udgøre en trussel mod den offentlige orden hvis vedkommende fik lov

der er lige nu to religiøse forkyndere som er opført på den nationale sanktionsliste

de to personer er nu udelukket fra at indrejse eller opholde sig i danmark eller i et andet schengenland og de vil derfor ikke kunne indrejse for at

moskeen så længe de er på listen hvis de alligevel indrejser

se på om rigsadvokaten skulle åbne en undersøgelse af

moskeen

om der læres noget der strider imod sædeligheden

en sag i henhold til § syv og tres

mening at sige at man først kan åbne en sag når der er

grunden til jeg henviser til ltf er jo lige præcis for at nævne at der skal noget til før man kan bruge det argument for at opløse en forening det her handler jo ikke bare om lokalerne

og hvis man skal kunne opløse den skal der være en sandsynlighed for

at man kan føre den sag til dom det har vi oplevet med med andre foreninger

men men det er omfattende og der skal i hvert fald mere til end det der

ligger ligger nu og så kan spørgeren spørge mig lige om lidt hvor

er to paragraffer vi beder om at man undersøger det i henhold til og når det drejer sig om loyal to familia er

selvfølgelig ikke ekspert på området så jeg ved ikke om man tidligere har haft sager men det er det jeg spørger om

fra den retorik og de holdninger og

meninger og de opfordringer som kommer fra disse hadefulde steder det er utrolig grænseoverskridende at personer i sådanne stillinger opfordrer til vold og og terrorhandlinger hvis det finder sted afsættet for beslutningsforslaget er især en konkret prædiken som

fremsagde i marts to tusind og sytten og som anklagemyndigheden rejste tiltale

pågældende imam for i juli to tusind og atten altså lang tid efter sagen står til at komme på

så vidt jeg husker den seksogtyvende marts to tusind og nitten altså to år efter at de udtalelser er faldet tiltalen lyder som jeg har læst

en pressemeddelelse at anklagemyndigheden rejser

tiltale mod en hadprædikant fordi

imamen har sagt dommedag oprinder ikke før muslimer bekæmper jøderne således at muslimerne

slår dem ihjel og jøden vil skjule sig bag sten og træer og stenen og træerne vil sige o muslim o guds tilbeder

drab på jøder og det skal der ikke herske nogen tvivl om at vi tager den kraftigste afstand

holdninger til andre medborgere i det danske samfund eller i verden i et åbent demokrati med grundlovssikrede frihedsrettigheder er det uhørt at de frihedsrettigheder man selv har til at tro og tænke og tale og til at danne foreninger misbruges til at prædike had og vold ja sågar billige drab

konkrete medborgere vores gamle grundlov har efter min opfattelse meget stærke paragraffer

vores frihedsrettigheder også rettigheder til at danne foreninger og til at dyrke sin gud sådanne rettigheder er dog aldrig uden grænser og er vi ovre i

er nævnt her i forrige spørgsmål omkring sædelighed og den offentlige orden

man ovre i anerkendte trossamfund

nogle af forholdene derfor er det godt at domstolene nu kommer til at tage stilling til hvad der kan siges af en imam som ikke er ansat i et anerkendt trossamfund for den moské vi

har ikke søgt nogen godkendelse så den er ikke på listen over anerkendte trossamfund

det vil så også sige at den lov vi har vedtaget om tilsyn med andre trossamfund uden for folkekirken eller decorumkrav til

spændende at få afklaret vi er meget på linje med det som justitsministeren har sagt og vi har jo fået svar også før vi gik i gang

den redegørelse ministeren har haft med i sin tale her synes jeg siger de ting som der er rejst spørgsmål om i beslutningsforslaget

at det vil være meget vanskeligt at gå den vej for

få lukket eller opløst den forening der står bag

taler om men vi ønsker at afskaffe

komme i dialog med de samfund der prædiker had for ligesom at vise dem at det tager

tillade mig at sige her fordi jeg også er kirke og religionsordfører at der jo faktisk er ret mange gejstlige ledere på tværs af trossamfund der har et formidabelt samarbejde for at fremme mellemfolkelig forståelse religiøs tolerance og fred der kunne man godt tænke sig at nogle af de gejstlige som ikke er med

de oldnordiske syn på andre mennesker og taler ned om andre eller laver

kulturel eller social kontrol både inden for egne rækker

vi tror ikke på at vi kommer ret meget længere i forhold til en redegørelse når det er så få sager der bygges på her så vidt jeg har forstået er der faktisk kun den her ene sag

så det kan være at tiden fremadrettet vil sige noget andet men som sagen står lige nu kan vi ikke støtte b fjortende men vi har noteret os at justitsministeren nu åbner for en

forslagsstillerne beskriver i beslutningsforslaget at årsagen hertil er at anklagemyndigheden i juli to tusind og atten har rejst tiltale imod imamen mundhir abdallah

moskeen for at bifalde drab på jøder det er udtalelser som venstre selvfølgelig tager skarpt afstand fra det kan slet ikke understreges nok der synes at gå et antisemitisk spøgelse igennem

og det er forfærdeligt at være vidne til men ifølge grundlovens § otte og

opløsning af en forening ved dom at foreningen for eksempel søger at nå sit mål ved vold og rigsadvokaten har ikke kendskab til andre personer der i relation til moskeen på nørrebro er tiltalt eller dømt for strafbare forhold tiltalen mod imamen er hvad vi ved af det eneste mulige strafbare forhold

ikke grundlag for at bede rigsadvokaten vurdere om der bør iværksættes undersøgelser af om en eventuel forening bag moskeen kan opløses efter grundlovens § otte og halvfjerds

ikke sætte grundloven over styr på grund af én mands vanvittige udtalelser

skal selvfølgelig heller ikke se passivt til hvis vores danske normer og værdier ikke efterleves og de forsøges undergravet i visse miljøer myndighederne skal derfor holde et vågent øje med forhold knyttet til disse foreninger det gælder også moskeen på nørrebro viser det sig at der er en forening bag

skal den selvfølgelig opløses det ser indtil videre ikke ud til at være tilfældet på nuværende tidspunkt hvorfor venstre ikke kan støtte beslutningsforslaget og jeg skal hilse

og fremmest være sig bevidst om at man er inde at pille ved nogle helt fundamentale rettigheder retten til at dyrke sin religion på den måde man finder bedst og retten til frit at organisere sig i en forening er nogle af de grundpiller vores samfund står på vores insisteren på at de rettigheder som grundloven giver borgerne ikke kun gælder for de ønskværdige er på mange måder det som adskiller os fra fundamentalisterne dog må man også medgive at der i grundloven findes mulighed for at opløse en forening det er en mulighed som er forbeholdt ret ekstreme tilfælde den gælder foreninger som virker ved vold anstiftelse til vold eller lignende

at forbyde bander når man bruger den her paragraf at forbuddet mod loyal to familia for mange er kontroversielt forslagsstillerne opregner en række personer som har begået alvorlig kriminalitet

en eller anden tilknytning til moskeen det gælder både

mansour og omar el hussein

mundhir abdallah en verserende sag i øvrigt nævnes det at hizb ut tahrir holder arrangementer

stærkt bevis for at moskeen virker ved vold

for mig at se potentielt mere problematisk for moskeen men der må man selvfølgelig afvente en dom

er det mig bekendt bare en forening som mener nogle fuldstændig vanvittige ting men som ellers overholder lovgivningen i danmark skal man holde de her ting op imod hvad der foregår i for eksempel loyal to familia

er det ret klart at der er en tydelig niveauforskel for mig at se er det klart at man ikke kan gøre det her inden for grundlovens rammer man vil være en naiv hvis man ikke mener at der med meget stor sandsynlighed bliver prædiket vanvittige og antidemokratiske ting i den pågældende moské at der er store problemer i miljøet og at vi skal holde godt øje med det og så i øvrigt sørge for at få dømt dem som overtræder loven men for mig

er grundloven langt mere end bare pæne ord som skal skubbes til side når det er ubelejligt man kan ikke hævde at man kan bevise at en forening virker ved vold på baggrund af én imams ikke afgjorte sag og to andre moskégængeres grove kriminalitet derfor kan vi ikke

ikke noget ønske om at nogen skal dømmes på forhånd

er bare en problemstilling der dukker op

er behov for at man prøver at finde ud af hvor

var et forslag om at man skulle lukke moskeen det kan vi selvfølgelig ikke

har jo en rigsadvokat og det er min

moskeer bliver prædiket vold det er noget som jeg tror et bredt flertal i folketinget ønsker der bliver slået

afgøre om der kan skrides til handling

hvilke muligheder der foreligger på baggrund af vores grundlov når man faktisk har en grænse for

sædeligheden og den offentlige orden der er der altså grund til

at være opmærksom på at det her er problemstillinger der

fået så mange fremmede

været vist på tv to med

stærkt problematiske men jeg er også af den helt klare opfattelse at det er noget som bliver taget meget alvorligt i i regeringen og i folketinget

meget gerne i de

samråd og andre fora hvor vi også mødes vil redegøre for hvad

debat der lige var om en juridisk vurdering og redegørelse tænker jeg at

det som justitsministeren læste op af da han var heroppe lige før jo

har lavet som svar på et spørgsmål i forbindelse med den her lovbehandling så den vurdering findes sådan set allerede i det papir som ministeren faktisk

vil have altså man kan stille et ministerspørgsmål hvor man så beder om

hvilke juridiske muligheder

set at det ligger i det svar men det kan være noget jeg har misforstået

i forhold til det ene og det andet altså for det første i forhold til at tage kraftig afstand fra de udtalelser

fra den her moské hvor man har opfordret til drab på jøder og heldigvis ligger der også

jo sige at vores straffevæsen fungerer som det skal

skal noget mere til end en enkelt straffesag før vi kan begynde at kigge på om en forening udøver sit virke ved vold

har været heroppe og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget og

fordømmer ligesom alle andre i den grad alle de hadefulde racistiske ytringer og opfordringer både til drab på

nogle af de her ekstremistiske imamer er kommet med og der er som flere ordførere og

i gang lad os håbe det

stærke demokrati som ordføreren for forslagsstillerne er bekendt med

har vi også i radikale venstre tilbage i tiden forsøgt os med opløsning af bestemte foreninger og har jo også fået

for det og jeg skal ikke lægge meget mere til end at sige at

i heimdalsgade det drejer sig om de her meget ubehagelige udtalelser om opfordringer til drab

begik drabet på

den terrordømte said mansour har haft sin gang der og det drejer sig om at det er en

moské som nogle steder bliver kaldt hizb ut tahrirs moské fordi hizb ut tahrir har et meget tæt

religionsfrihed til i virkeligheden at undergrave vores frie samfund

og det er en en risiko som vi gerne vil have undersøgt

det er derfor vi ønsker at man laver en redegørelse hvor man på baggrund af § syv og tres altså vores

frihed til at danne foreninger ser på om

kun så længe at intet læres eller foretages som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden der må man jo sige at det med at opfordre til drab på jøder eller til en invasion af europa eller at støtte hizb ut tahrir måske er

røre ved de grænser det er det vi gerne vil have undersøgt og det er jeg egentlig

til ministeriet og så i hvert fald få nogle vurderinger derfra for

at organisationer der kan kalde sig religiøse organisationer i virkeligheden kan få frihed til at undergrave vores frie samfund det synes jeg er en reel trussel som vi er nødt til

været i stand til at forbyde hizb ut tahrir det har

men i danmark fungerer sådan en

åbenbart et tilholdssted eller

så der er europæiske lande som vi normalt vil sammenligne os med som faktisk ser mere alvorligt på de her

i lang tid med ekstreme islamiske organisationer og trossamfund som vil vil prædike ting som vi normalt ikke har brudt os om i danmark derfor mener jeg seriøst at det er nødvendigt at vi får afklaret præcis hvor grænserne går for

§ syv og tres er selvfølgelig ked af at der ikke har været nogen partier her i dag der

at støtte det men vi vil så forsøge at

det er tror jeg desværre

i den grad er brug for for at

hængt op på en konkret navngiven

det har vi også været inde på i det andet udvalg hvor vi

lovforslag omkring de øvrige trossamfund uden for folkekirken så en mere generel debat er vi med

vores religionsfrihed og samtidig prædiker

en ny invasion af europa støtter hizb ut tahrir

en forening der er på kant med grundlovens

hvor man bare streger masjid al faruq moskeen ud

det er vel ikke noget problem men jeg mener at vi er nødt til at bruge det her som et springbræt til at få undersøgt de generelle forhold sådan at vi er klar til at

i forbindelse med den form for opråb hvis man nu finder at det her

religionsfriheden så skal man jo være parat til at handle hvis det

kigge på det men spørgsmålet er så hvilket udvalg der er

at se på en afgrænsning af det en forståelse en to tusind og tyve

udgave eller to tusind og nitten udgave af § syv og tres og hvordan den skal opleves i

af lattergas samtidig foreslår sf at sikkerhedsstyrelsens kontrol med lattergas solgt på internettet skal styrkes ifølge forslagsstillerne skal en aldersgrænse sikre at unge under atten år ikke kan købe lattergas og dermed begrænse deres mulighed for at anvende lattergas som rusmiddel

regeringen deler intentionen bag

at undgå at unge anvender lattergas til

en stor bunke og så lå der to unge mennesker og sov inde i en bil ved siden af det er sådan nogle billeder man ser rundtomkring i hvert fald

meget meget tydeligt at der er et problem som er voksende og

lattergas som rusmiddel og det er jo altså ikke

meget enige i sigtet her at

gjort noget ved

er bedre løsninger end det som er foreslået her i beslutningsforslaget

helt uproblematisk at indføre en aldersgrænse for køb af lattergas det ville blandt andet sende synes vi et forkert signal til de unge om at

har aldersgrænser for alkohol og

aldersgrænsen hvis vi laver en aldersgrænse for lattergas får det jo lidt samme betydning

er det et legitimt rusmiddel og det mener vi ikke at det skal være

ulovligt at sælge lattergas til alle uanset alder hvis det er til beruselsesformål

til gengæld gerne komme forslagsstillerne i møde i

til den del der handler om sikkerhedsstyrelsens kontrol af lattergas solgt online her har vi tænkt os at styrke

at finde annoncer forbundet med salg af lattergas som rusmiddel

sikkerhedsstyrelsen vil også fortsat føre kontrol med salget af lattergaspatroner til

og dermed hvornår det er et ulovligt salg der er åbenlyse tilfælde hvor det står på menukortet på et diskotek

så er det helt klart til beruselsesformål

stoppet og det kan vi stoppe allerede i dag inden for gældende lovgivning og den indsats har vi derfor valgt at styrke men i mange andre tilfælde er det ikke klart

om lattergas købes til at lave flødeskum eller om det

foreslår vi at vi indfører en mængdebegrænsning for køb af lattergas en mængdebegrænsning vil gøre det lettere at løfte bevisbyrden for hvorvidt et salg er ulovligt

køber lattergas til at lave flødeskum som er det sådan almindelige

skal man ikke bruge hundrede af dem

et bageri eller et konditori måske

skal bruge de her store mængder men som almindelig borger

ikke brug for ret meget

vurderingen altså at en mængdebegrænsning

i ret lille grad vil påvirke salget af lattergas til lovlige formål der må være en naturlig grænse for almindelige borgeres behov for flødeskum det i hvert fald regeringens opfattelse

hvis man på internettet eller i fysiske butikker sælger meget store antal

i højere grad end en aldersbegrænsning være i tråd med gældende lovgivning hvor det uanset alder er ulovligt at sælge

fra lægemiddelområdet er der erfaringer med mindre pakninger da store pakninger af svage smertestillende lægemidler blev gjort receptpligtige fra den tredivete september to tusind og tretten og herefter har det kun være muligt at købe pakninger med tyve styk eller mindre i håndkøb og det har altså ført til at salget af de her smertestillende lægemidler er faldet en analyse fra statens serum institut fra to tusind og fjorten viser at den totale mængde af svage smertestillende lægemidler solgt efter indførelsen af den her mængdebegrænsning faldt med cirka en fjerdedel i forhold til samme periode året før

stor effekt i forhold til lattergas hvis man

en mængdebegrænsning som kunne være

så skal man altså rundt i ret mange butikker

at få sådan en en rus som

få fat i lattergas til beruselsesformål særlig for dem som har opdyrket et misbrug

skal have et meget stort antal patroner for at få

har regeringen også fokus på at forebygge at unge anvender lattergas som

sundhedsministeren har oplyst mig at sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde informationsmateriale til brug for en informationsindsats lokalt i foråret to tusind og nitten

ligger regeringen på sinde at undgå at unge anvender lattergas som rusmiddel vi vil gerne komme forslagsstillerne i møde ved at øge kontrollen på internettet så vil vi gerne indføre en mængdebegrænsning der gør det lettere at håndhæve kontrollen og derved begrænse salget af lattergas som rusmiddel hvis der alligevel skulle være opbakning til beslutningsforslaget

første april to tusind og nitten kan blive meget vanskeligt det skyldes at en aldersgrænse for køb af lattergas skal notificeres i eu

proces end vi vi umiddelbart vil være i stand til

bare et lille forbehold hvis der skulle være et flertal så

en tidsplan vil jeg vil jeg foreslå

dårligt formål med det men men fordi vi mener at der er mere effektive løsninger på

måske i virkeligheden er både overraskede og chokerede over

ministeren kommer med med sikkerhedsstyrelsen der måske kan screene noget mere og noget mængdebegrænsning

men tænker ministeren ikke at det kunne give god mening alligevel at sende et signal om at at de her patroner under ingen omstændigheder skal sælges til unge under atten år så kunne man jo godt forvente at de unge i det mindste var en lille smule

er over atten år og derfor mener vi altså at der skal være et generelt forbud mod at sælge

beruselsesformål for alle aldersgrupper

ikke være lovligt ikke desto mindre køber de unge de her patroner og det kan en mængdebegrænsning selvfølgelig være med til at begrænse men jo da heller ikke mere kunne man forestille sig eksempelvis et begrænset udsalg

så kiosker ophører med at sælge produkterne og kunne

af de forretninger der overhovedet må

jeg mene men

mængdebegrænsning fremstår som en rigtig god og effektiv løsning den vil vi i hvert fald gerne prøve først og så kan man selvfølgelig følge udviklingen

vi ikke skal have alt for besværlige ordninger hvor man skal sidde og søge om at få lov til at sælge bestemte ting hvis der er mere effektive måder

faktisk på noget af det samme omkring distributionen mener ministeren ikke at det er problematisk at man i almindelige almindelige kiosker inde i københavn

lave flødeskum med med så

sige at nu skal vi tilbage til at det bliver solgt hos

helt tydeligt at her handler det om udelukkende at bruge det til beruselsesformål for eksempel på et diskotek

til beruselsesformål men det der er lovligt er at købe det til at lave flødeskum

meget naturligt sted at købe det hvis det er at man står og skal

også sukker og mælk og alt muligt andet og det synes vi

ikke at der var nogen grund til forbyde særlig ikke

er meget stor forskel på hvor meget du skal bruge hvis du skal lave noget flødeskum og hvis du skal være beruset

derfor vi mener at en mængdebegrænsning er en ret effektiv måde

patroner som bare går som varmt brød i i kiosken tv to lorry sendte to unge mennesker af sted her i september måned og den ene seksten årige gymnasieelev fik købt

fik det bare udleveret men man kan

brug for beruselse såsom på

synes vi ikke at det skal være forbudt fordi der også er anerkendelsesværdige formål med det når det er i små mængder og man ikke er et konditori og så har vi nok også

den tilgang til forbud at vi helst vil prøve med noget mindre indgribende først og så se hvor langt vi kan komme med det frem for straks at gribe til et mere indgribende forbud som ikke nødvendigvis fremstår som

er fint at vi får anledning til at diskutere det beslutningsforslag her i dag men måske er det erhvervsministeren

vil regeringen tage initiativ til at vi får nogle fælles drøftelser hvor vi ligesom kommer omkring det her emne blandt andet det her spørgsmål

om hvad sundhedsstyrelsen laver altså at vi får kigget på det her område på tværs

fælles interesse i at prøve

stigende misbrug af lattergas og jeg tror det ville være en langt

et godt bud på hvordan vi gør det som vi har tænkt os at gennemføre så hurtigt vi kan få opbakning til det fra folketingets side og det håber vi

vil vi altid gerne have en snak om tingene men

fremstår problemet sådan rimelig godt belyst der er ikke

skal skrides ind over for det og vi har nogle løsninger som vi i hvert fald meget gerne vil have

faktisk det vil være fornuftigt og sagligt at alle partier der har en interesse i at

problem til til livs mødes og ser på problemet hele vejen rundt og ser hvad vi kan gøre og for mig at se er

at man for eksempel iværksætter det initiativ som erhvervsministeren kommer med i dag men jeg synes også der er andre aspekter som vi mangler at få

initiativer som jeg er ansvarlig for handler det jo mest om kontrollen og og salget af

lovforslaget

alvoren i beslutningsforslaget at vi skal diskutere flødeskum

jo virkelig sørge for som samfund at man har sikret oplysning omkring de negative konsekvenser

skadelige og farlige det er sådan at lattergas kan have en euforiserende effekt og det er selvfølgelig den der er personer der søger men det kan give en forgiftning jeg er uddannet anæstesisygeplejerske og jeg har været med til at bruge rigtig rigtig meget lattergas i den rigtige sammenhæng

derfor ved jeg også fagligt hvor farligt det kan være hvis det bliver administreret og brugt i sammenhænge det ikke er tiltænkt

nu har vi hørt erhvervsministeren sige at man ikke ønsker at lave en regulering vi har hørt erhvervsministeren sige og det fremgår også af beslutningsforslaget at det er forbudt at sælge de her produkter til beruselsesformål ja men hvem kontrollerer hvad det det der er skismaet og problemstillingen her

det til beruselsesformål hvor det virkelig kan være farligt der er mange der bærer et ansvar i den her sammenhæng og jeg tror rent faktisk at hvis man indfører en atten årsregel kan forældre ikke sende børn og unge

for at købe patronerne fordi der vil blive afkrævet en alderslegitimation

at de her patroner med lattergas er farlige produkter jeg tror vi sender et meget dårligt og svagt signal sådan som det er i øjeblikket

ty til en aldersgrænse i forhold til salg af lattergas i

forbruget misbruget problemerne

det var et interessant spørgsmål der kom jeg tror det var fra fru stine brix i forhold til om vi skal have en bredere politisk drøftelse

farlighed omkring produkter som eksempel

den drøftelse skal ligge ovre i sundhedsudvalget

med til at tage initiativ til vi skal også dvæle ved hvad det er den øverste nationale sundhedsmyndighed sundhedsstyrelsen siger sundhedsstyrelsen opridser de risici der er for forgiftning ved brug af lattergas fra de her patroner og de siger også at markedsføring og salg af gaspatroner til beruselse derfor bør ophøre

øverste nationale sundhedsmyndighed et vink med en vognstang

at noget skal der gøres ved det et andet sted hvor

er der i øjeblikket men en ekspedient i en brugsforening

sikkerhedsstyrelsen som har kontrolopgaven på det her område

af stoffer der er farlige for helbredet på anden måde altså alkohol og tobak og her er der jo en stor stor politisk forskel i hvert fald imellem det regeringen vil og det socialdemokratiet

en myndighed med nogle muskler der kan noget

et helt årsværk til at løfte den opgave som er en ny opgave det er en ringe prioritering fra regeringens side af områder

alvor så vi støtter det her

vi glæder os til at vi også kan få en politisk drøftelse

forhåbentlig kan det også munde ud i andre tiltag

den givetvis meget store handel der er via nettet som jo er en kæmpe udfordring når man taler om kontrol og sanktion men som sagt

her små patroner med lattergas i

lattergaspatroner ligger de sammen med en masse cigaretskod og en masse tomme øldåser

de samme unge mennesker som drikker øl eller spiritus som også ryger og

de unge med spiritus og cigaretter

aldersgrænse ville kunne gøre

man skal ikke være ret mange sekunder på nettet før man

ser rigtig mange steder hvor man kan købe

kommet på bordet også fra ministerens side

de her kæmpe pakninger kunne man i hvert fald begrænse

dem som som sælger de her pakninger til

der gør at de bruger de her sifoner rigtig tit

grossistled eller man har et cvr nummer så gør det jo at man kan få de pakninger der er lidt større til de her restauranter og barer og hvad der ellers er men det er ikke til privatpersoner en anden ting er at når man så får fat i nogle af de her der sælger på nettet eller kiosker så skal der

bøder der gør at det ikke kan betale sig jeg ved ikke hvad de tjener på de her men

i forhold til at vi ser de unge mennesker tage rigtig mange jeg læste om en der havde forbrugt tre hundrede og tres

må der være noget fortjeneste på

at ministeren også må se på en en

når vi taler om euforiserende stoffer bliver vi altså også nødt til at se på hvad det

eksperimentere med forskellige ting

fordi man eksperimenterer der synes jeg også vi bliver nødt til at gå ud som samfund som

informere vores unge mennesker

at leve et sundt liv og ikke prøve alverdens ting af som kan have dødelig udgang så vi kan ikke stemme for forslaget som det er

synes det er rigtig interessant hvis vi kunne blive enige om nogle ting der kunne

nødvendigvis også både ryger og drikker samtidig med at

de bruger de her patroner nogle gange ligger de bare og flyder på gaden sådan helt for sig selv jeg synes det er et problem at det er så let tilgængeligt

et større problem hvis børn har mulighed for at købe produkterne fordi de ikke altid er kloge nok til at

så ville en aldersgrænse ikke i det mindste sikre at dem der køber de

blevet voksne nok til at tænke sig bare lidt mere om det er lige præcis det argument vi bruger i forhold til alkohol og medicin

at jo ældre du bliver jo klogere er du også når du skal træffe dine valg kunne en aldersgrænse ikke i virkeligheden i det mindste forhindre

som barn går du jo ikke bare ind og køber dem for selv om man har en patron

misbruge den du skal også bruge noget til at lukke den op med sådan en cracker der gør at du kan

selv om de er under atten år og vi ved også godt at de

fat i det alligevel det gør man jo med med cigaretter og man gør det også med spiritus

der tror jeg ikke der er nogen der spørger om alder det tror jeg heller ikke der er selv om vi siger

så så længe der ikke bliver fulgt op på hvad der sker udeomkring og bliver taget fat i det så

ikke kan se om produkterne

til misbrug eller om de er til flødeskum at de så i det mindste kan henholde sig til en aldersgrænse som ikke eksisterer i dag men men ud over det

forslaget fra fru stine brix om

prøve at overveje at tage en sundhedspolitisk drøftelse af hvordan

vil lave forbud mod

man har lavet undersøgelser der viser at børn under atten år med lethed kan gå ind i alle forretninger og købe cigaretter så jeg tror altså ikke det hjælper men jeg vil gerne tale om det

et andet møde indledningsvis tak til

sf for at tage fat på det her problem

formålet er at forhindre unge i at bruge

det er da svært at være uenig i beslutningsforslagets intention det er vi bestemt heller ikke i venstre intentionen er at gribe ind over for brugen af lattergas som beruselsesstof

det er farligt at bruge lattergas som rusmiddel i venstre arbejder vi hver dag for at sikre vores unge de bedste rettigheder og muligheder for at få en god og tryg ungdom

køb af lattergas vil afhjælpe problemet med ulovligt salg af lattergas tværtimod og det er der flere grunde til først og fremmest

vil jeg holde fast i at det på nuværende tidspunkt allerede er forbudt at sælge lattergas som er produceret til industrielle formål hvis det sælges i beruselsesøjemed som det hedder at sætte en aldersgrænse

at sælge lattergas til unge under atten år mener vi kan sende et uheldigt signal om at er man over atten år

det er jo heller ikke forslagsstillernes intention

vi skal gøre noget det er vi helt enige med sf i og i venstre noterer vi med tilfredshed at erhvervsministeren har tilkendegivet at kontrollen på området skal styrkes

vil man finde flere hjemmesider hvor det ulovlige salg finder sted

af lattergas til beruselsesformål en styrket kontrol i barer kiosker og lignende må også forventes at have en positiv effekt og endelig vil vi med forslaget om mængdebegrænsning gøre håndhævelsen af forbuddet mod salg af beruselsesmidler lettere og mere effektiv i venstre deler vi som sagt bekymringen over at unge uanset alder misbruger lattergas som er fremstillet til industriel brug som rusmiddel derfor skal der gøres noget og

atten år vil desværre ikke være en god idé

det samme som ministeren også har sagt

tidligere og som jeg også lyttede mig til at

mod at købe produkterne inden man bliver atten år bare vil signalere at det så er i orden

beruselse så vil det blive ved med at være forbudt men at man alene sender et signal til

at de ikke skal sælge det til unge under atten år fordi

kan vi diskutere herfra og til juleaften

hvilket signal en sådan lov

sende og hvem signalet vil vil gå ud til jeg er ikke i tvivl om at forslagsstillerne kan have ret i det der bliver sagt jeg synes nu nok at signalet vil gå ud til begge parter både til køber og sælger og alle mulige andre der er involveret i sådan noget

unge som er under atten år og som måske ikke er kloge nok endnu til at forstå konsekvenserne af at bruge stoffet som kan

vi ser en stigende tendens til at lattergas misbruges til beruselse og det er en meget farlig tendens

man misbruger lattergas så kan det også få nogle alvorlige konsekvenser man kan få iltmangel og i

og dø af misbruget vi har

side efterlyst fælles drøftelser jeg

rejst det ovre hos sundhedsministeren på nogle af de fælles møder vi har derovre

folk der har stillet spørgsmål

ministeren har også fremlagt nogle forslag til hvordan man kunne

jeg savner at vi kommer lidt mere

systematisk omkring det men det vil man så tilsyneladende ikke fra regeringens side og

synes jeg er en skam

et argument der går igen fra nogle af dem der ikke vil støtte forslaget nemlig at det

misbruge det her produkt når man er over atten år

det er opfundet til lejligheden alle har også sagt at der er anerkendelsesværdige formål

set bare at det skal man være atten år for

vi ved at det også kan misbruges

det ville være ganske fornuftigt at indføre en sådan aldersgrænse jeg har et lille forbehold og jeg tror egentlig bare at det er et spørgsmål om

lattergas til børn og unge under atten år ikke det at købe lattergas når man er

en måde at regulere på som svarer til hvordan vi har aldersgrænser

den der har ansvaret i den her sammenhæng er den der sælger og tjener pengene på salget ikke det barn eller den unge

som køber og jeg tror egentlig også

sådan det er formuleret her i forslaget så

selvfølgelig fuldstændig centralt at et sådant forslag så er fulgt op af en kontrol som gør at der er en risiko for at man

et forbud lige så vel som der skal være nogle sanktioner som som har

være en selvfølgelighed men man må jo også sige at vi har nogle nogle erfaringer når det for eksempel gælder salg af

den kontrol og de sanktioner der har været har været

og dermed har forbuddet haft en meget ringe effekt

ret væsentligt at sådan et forbud er fulgt op af de

altså at erhverve sig lattergas til et beruselsesformål men mit indtryk er at det klart

i københavn kan man se de her patroner ligge rundtomkring på gaderne

det er derfor meget relevant at kigge på den her problemstilling jeg har et rimelig pragmatisk forhold til hvad man skal gøre ved det vil man indføre en aldersgrænse

men når vurderingen samtidig fra

synes jeg ikke at

til alle de produkter og fristelser og reklamer og tilbud

de konstant udsættes for vi hverken kan eller skal forbyde eller regulere

hvordan skal unge mennesker nogen sinde lære at blive ansvarlige voksne hvis ikke de lærer

et ansvar som unge mennesker så skal vi i øvrigt blive meget bedre til

ansvar derudover er det heller ikke statens børn men forældrenes børn og disse ting er noget som forældre og unge mennesker skal tale sammen om med det her sagt

at indføre en begrænsning af den mængde man kan købe og styrke kontrollen af det som allerede er forbudt i dag altså at sælge lattergas til beruselse beruselse

liberal alliance støtter derfor regeringens tiltag på det her område

meget store misbrug som jeg også kan høre ordføreren

anerkender er det så ikke en lille smule

dør af bliver man stærk af hvis man ikke vil være med til at prøve at regulere

kan være farlige og vi kan jo ikke regulere alle produkter som kan bruges forkert for nogle måneder siden var det afføringsmiddel som nogle brugte til at sprøjte ind i musklerne for at lave store muskler og så ville man også gå ind og forbyde det eller regulere det og lave aldersbegrænsninger på det og sådan kan vi blive ved

at unge mennesker lærer at forholde sig til de ting og opføre sig fornuftigt

og hvis vi lader civilsamfundet herunder forældre tage

isenkræmmer og det er vel egentlig meget normalt at

børn prøver grænser af det kender vi alle sammen derfor er det også et problem når man

har så let adgang til produktet som man har her

isenkræmmerne som jo i øvrigt ikke kan finde ud af

giver dem det redskab i hånden at de kunne sige at du skal være atten år

de unge mennesker kan købe for det er jo helt oplagt at hvis man går ind og køber

patroner er det nok ikke for at lave flødeskum så jeg synes

i oprør derfor kan du dø af lattergas en anden overskrift

advarsler i årevis unges brug af lattergas fortsætter og en tredje lyder boligkvarterer flyder med lattergaspatroner kageværktøj bruges til farlig rus

er der risiko for akut iltmangel som i værste fald kan medføre døden man risikerer også at nedbryde den beskyttende fedthinde omkring nervebanerne som betyder at de signaler som hjernen via rygmarven sender ud til musklerne svækkes det kan føre til lammelser og føleforstyrrelser så det er ekstremt farligt at bruge lattergaspatroner til en rus når lattergas anvendes hos tandlægen eller på hospitalet som bedøvelsesmiddel

er det nemlig blandet med ilt og det er det ikke når det bruges som rusmiddel tidligere kunne man kun købe lattergaspatroner i køkkenbutikker og på nettet

satte fokus på problemstillingen i september i år de sendte to unge af sted

fik den ene seksten årige gymnasieelev købt lattergaspatroner i i alt ni kiosker

gentofte en ung mand på tyve år sagde til bt i juni i år jeg tror først jeg stopper hvis jeg er ude for en dårlig oplevelse eller ser en anden have en dårlig oplevelse

vi derfor positive over for forslaget om at sætte en aldersgrænse for køb af lattergas men vi mener faktisk ikke at forslaget er vidtgående nok jeg kunne også forstå på ministeren at der var flere forslag og det er vi positive over for for vi ser nemlig gerne at det udelukkende er specialforretninger som for eksempel isenkræmmere der må sælge lattergas og at der bliver sat en begrænsning af hvor meget der må købes ad gangen ligesom vi

med for eksempel smertestillende håndkøbsmedicin som ministeren også var inde på vi mener derudover at man bør intensivere kontrollen med lattergas når den bliver solgt i kiosker ligesom man kontrollerer salg af cigaretter og så videre

også godt nævne at vi er skeptiske over for om et forbud alene er den rette vej at gå fordi forbud sjældent kan stå alene som svar på komplekse problemstillinger forbud er også her en form for symptombehandling

et problem der handler om hvad det egentlig er der driver unge til at bruge euforiserende stoffer som lattergas

hvad der driver unge til at bruge de her euforiserende stoffer hænger det for eksempel sammen med den høje grad af mistrivsel vi ser blandt mange unge når vi gerne vil støtte forslaget

til helt unge mennesker når lattergas

det sende et signal til de unge om at det samfundsmæssigt er helt acceptabelt og ufarligt at købe det brugen af lattergas som euforiserende stof er som tidligere nævnt langtfra ufarligt og derfor er vi positive over for b syttende vi er også positive over for de forslag som ministeren nævnte

det er jeg faktisk ret ligeglad med jeg håber der vil blive så meget bøvl som overhovedet muligt

ikke bare kunne gå hen og købe lattergas som skal bruges til et andet og det skal det jo selvfølgelig når en seksten årig går hen og køber hele æsker af lattergaspatroner

anerkende det her ganske alvorlige problem selvfølgelig særlig tak til socialdemokratiet og til de radikale og alternativet og enhedslisten for også at ville være med til at støtte en aldersgrænse som jeg faktisk tror giver rigtig god mening

på et stigende misbrug af lattergas blandt danske unge det er et stort problem og jeg heldigvis også hørt samtlige ordførere og ministeren anerkende her fra talerstolen det kan vi ikke bare sidde overhørig indtagelsen af gassen kan som allerede nævnt flere gange føre til kroniske nerveskader hos unge og endnu værre medføre døden fordi den her gas altså er uden ilt derfor risikerer man faktisk at dø af akut iltmangel det ville simpelt hen være en katastrofe den dag det skete og vi ikke i det mindste havde gjort et forsøg på at forhindre det

til alle uanset deres alder medmindre sælgeren er klar over at køberen har tænkt sig at misbruge den her lattergas det er også blevet meget tydeligt

at man sælger det jeg medgiver at det kan være svært for den enkelte sælger at vurdere hvornår man

flødeskum og andet som det er blevet sagt allerede

vi fik den her aldersgrænse på atten år jeg synes det er vores pligt at tage hånd om de unge og sikre dem en god start på livet

uden det her store misbrug jeg

de eksempler ad notam som jeg også hørte at fru pernille schnoor nævnte i

købe de her produkter uden problemer kan de unge også på seksten år bare gå ind og købe x antal patroner

så jeg er ked af at regeringen ikke vil være med til

stoppet salget til unge under atten år

faktisk ikke argumentet om at man så legaliserer at man gerne må bruge stoffet til misbrug når man er over attende det er jo stadig væk forbudt

at slå hjernen til inden de giver sig til at prøve forskellige ting af at det her duer simpelt hen ikke og

ved at sige til detailhandelen

de her produkter til unge under atten år og så er det slut men jeg lytter mig så til gengæld også til

ministeren har taget initiativ til andre løsninger og det vil jeg også gerne sige tak

lidt har nemlig også ret mængdebegrænsning er er en mulighed som jeg også sagtens kan se en idé i

jeg lytter mig også til at et flertal

blandt ordførerne synes at det vil være en rigtig god idé også at tage en sundhedspolitisk drøftelse af hvordan vi kan komme det stigende problem til livs jeg synes selv

været overraskende at opleve hvor mange af de her patroner man støder på på sin vej når man går på gader og stræder i hele landet jeg har

noteret mig at rigtig mange andre har oplevet det samme og er blevet opmærksomme på

og jeg synes det er dybt dybt bekymrende at forbruget er

gøre noget jeg håber at der på et tidspunkt også kan blive flertal for at lave en aldersbegrænsning men jeg ser også frem til at se

forslagene udmøntet som erhvervsministeren var inde på

i sin i sin behandling

kommunale beredskaber det giver os lejlighed til at

om lovforslaget i foråret blev der ikke rejst ønske om at tildele beredskabet yderligere beføjelser i forbindelse med byggesagsbehandling af brandforhold branden på plejecenter farsøhthus har givet anledning til at se nærmere på den generelle brandsikkerhed i plejeboligerne rundtomkring i ved samrådet den ellevte september i år om dette emne er det helt uacceptabelt hvis brandsikkerheden i byggeriet ikke er i orden ikke mindst når der bor borgere i bygningerne som ikke kan bringe sig selv i sikkerhed jeg har derfor bedt trafik

om at gennemføre en undersøgelse af brandsikkerheden i danske plejeboliger og lignende bygninger undersøgelsen er i gang og kommunerne er blevet bedt om at

bidrag til undersøgelsen i december så undersøgelsen kan færdiggøres hurtigst muligt jeg vil præsentere resultaterne så snart de foreligger før vi har haft mulighed for at se nærmere på undersøgelsens resultater

ikke der er grundlag for en konkret stillingtagen til ændringer af reglerne på

og konstruktionsforhold som nu er ved at blive

skal erstatte den tekniske byggesagsbehandling af brand og konstruktionsforhold som nu foretages af kommunerne formålet med certificeringsordningen er at gøre det lettere og billigere at bygge ved blandt andet at skabe mere ens vilkår på tværs af kommunegrænser for samtidig at sikre at brandsikkerheden også er i orden er der erfarings og kompetencekrav til de certificerede brandrådgivere der under ordningen skal tilkobles byggeprojekter

i den sammenhæng ændres der ikke på at kommunen kan inddrage det lokale beredskabs viden hvis kommunen har behov for det det er min forventning at kommunerne lever op til deres ansvar og sikrer at brandsikkerheden er i orden når de meddeler byggetilladelser

hvad angår ansvar vil jeg også bemærke at det er en helt grundlæggende regel i byggeloven at det er ejeren af en bygning som har det overordnede ansvar for

bygningen til enhver tid er lovlig dette ansvar følger helt uafhængigt af hvem der har myndighedsansvaret for byggesagsbehandlingen og den foreslåede ændring vil derfor ikke ændre på at det er ejerens ansvar at sikre at bygningen til enhver tid overholder brandkravene

afslutningsvis vil jeg nævne at forslaget ikke er med til at smidiggøre processen ved en byggesagsbehandling snarere tværtimod i dag venter både private og offentlige bygherrer alt for lang tid på at få en byggetilladelse og jeg ser for mig at en gennemførelse af beslutningsforslaget potentielt kan øge ventetiden yderligere beredskaberne vil indgå som et ekstra led hvis de skal vurdere brandkravene mens den øvrige del af byggesagsbehandlingen og den endelige afgørelse fortsat skal foretages af kommunen det er derfor ikke hensigtsmæssigt at gennemføre regler som vil besværliggøre den i forvejen lange proces for ansøgning om byggetilladelse jeg vil slutte af med at pointere at der ikke skal herske nogen tvivl om at jeg ser med stor alvor på brandsikkerheden byggeriet skal således være sundt sikkert og trygt at færdes i for alle borgere derfor har jeg fulgt op på branden på farsøhthus med en undersøgelse af brandsikkerheden i danske plejeboliger og jeg vil præsentere resultaterne så snart

fortæller jo meget klart hvad det er man kan og skal og går jo også tilbage

at der er sket utrolig store ændringer siden nitten syv og halvfems for det er

set fra nitten syv og halvfems at den her dispensation er givet både med at beredskaberne er gået sammen

i nogle kommunalfaglige beredskaber

det som jeg så vil spørge ministeren om

klart melder ind til ministeren for ministeren har fået en henvendelse fra beredskaberne om at de ikke føler sig brugt

de godt kunne tænke sig at føle sig brugt i

ikke noget ministeren ser på med alvorlige øjne og

givet dispensationer fra reglerne i bygningsreglementet om brandsikkerhed det kan man jo godt hvis man har dokumenteret at man på anden og lige så tilfredsstillende vis har sørget for brandsikkerhed end det der lige præcis står

dispensation og på hvilket grundlag har de gjort det når jeg har fået alt det materiale ind og det får jeg i løbet af den her julemåned så vil jeg kunne se på om de begrundelser der gives for at give dispensation synes at være gode nok

vi alle sammen snakke om hvad vi kan gøre ved at tingene ikke foregår på den rigtige måde såfremt

kan gøre men en af de bekymringer som vi i dansk

kommunen selv som må give dispensation og

kommunen der så har en udgift hvis ikke

dispensationer gives i forhold til plejeboliger og vi snakker

de danske beredskaber jo sådan juridisk

egen enhed og der mener vi jo at

armslængdeprincip i forhold til at man skal godkende sig selv når det også har økonomiske konsekvenser er det noget ministeren også har med i sine

har givet dispensation til egne bygninger i forhold til at leve op til brandreglerne og hvis vi vurderer at måden at komme det til livs på er ved at sige at hver gang kommunen skal godkende sine egne bygninger

men undersøgelsen skal jo vise

og det er rigtigt at hvis vi har et problem

og derfor har man ikke behov for den her diskussion i socialdemokratiet synes vi at det er utrolig vigtigt at have sådan en diskussion som den her for

imellem tres og hundrede branddøde hvert år og ofte

det ældre medborgere med lav mobilitet der brænder inde og derfor er

man tage fat på at regulere det aldeles omgående

det er andre ting der kan gøres derfor vil jeg gerne høre

det her og hvis der er givet for mange dispensationer måske også

højne standarden så vi har ensartede normer

lægge sig i selen for det nu da ressortområdet ligger hos

og de dispensationer som måtte være blevet givet for meget skal rulles tilbage

lovliggjort forholdene derude

farsøhthus var jo et eksempel hvor man siger vi har sørget for brandsikkerheden på anden måde end ved at lave sprinkleranlæg og den anden måde er at vi har en brandstation i nærheden helt umiddelbart synes jeg det er en rigtig rigtig dårlig begrundelse for at give en dispensation og hvis der er flere af den slags eksempler derude så skal vi have gjort noget alvorligt ved det så det er jeg helt enig i

ikke uden betydelige omkostninger

både unge og gamle og midaldrende kræve at der er sprinkleranlæg i eget hjem men det synes jeg vi kan når vi har at gøre med et plejehjem og det har vi jo gjort det her er jo ikke wild west vi har et bygningsreglement der kræver at man på plejecentre har sprinkleranlæg hvis det ellers er opført eller renoveret på et tidspunkt efter at den her del af bygningsreglementet

at bringe i anvendelse når vi kigger på det her fordi de har erfaringerne både med brande der kan være opstået hjemme i beboerens egen lejlighed eller på et plejehjem

det handler meget om om forebyggelse at sørge for at de her ting ikke sker og derfor kan

sørge for at folk kommer ud så de ikke brænder inde det kunne

stiller de krav som er nødvendige for at forhindre at folk dør i brande

slukker jo en brand ganske hurtigt så problemet her er jo ikke

problemet er at der tilsyneladende er en kommune der har givet en dispensation ved en renovering af et plejecenter som jeg har svært ved at se kunne retfærdiggøres ved det forhold at der var en brandstation

også tak til danske beredskaber som jo måske er de reelle

som bygger på den her tragiske hændelse på farsøhthus

i allingåbro på djursland det er

alt for mange der branddør i danmark og det har

alt for mange år så den diskussion vi har omkring det her

hilser vi i socialdemokratiet velkommen

for sent at gøre noget ved det når branden først

har været der og derfor handler det meget om forebyggelse det handler selvfølgelig også om lovgivning

går vi ikke så meget op i proces

der har været for meget zigzagkurs blandt skiftende regeringer på det her felt i to tusind og fire

samlede vi det hele hos forsvarsministeren fordi nu skulle vi have totalforsvaret så kom der kommunalreformer og der kom ændringer i beredskabet og så har der været flyttet frem og tilbage fordi man ikke kunne blive enige om reglerne for højlagre

kloge os på det her og det gør vi jo gerne for vi er optaget af det samme vi har også lige lavet et forsvarsforlig hvor vi er enige om

er jo også noget der kommer til at køre sideløbende med det her fordi vi vil have

bekæmpe ilden på bedste måde så derfor

af dfs forslag som handler om at flytte det fra den ene ende af rådhuset til den anden

vi vil hellere se nogle konkrete resultater

eller stemme gult men jeg synes at det kunne være en idé hvis vi ellers kunne blive enige om det her under udvalgsarbejdet at lave en beretning den har samme retsvirkning som et beslutningsforslag og sige hvad det er der skal til på det her område for at sikre

ministerens liste over hvad der er givet af dispensationer og så videre derfor vil jeg gerne opfordre ministeren til allerede nu at sige ja til at vi får en teknisk gennemgang når den rapport ligger der

indbyder alle folketingets partier til

er der jo heldigvis mange der snakker sammen i vores beredskab og jeg har snakket meget med direktøren i hovedstadens beredskab om hvordan man kan indrette sig og gøre de her ting fordi vi har nemlig som ministeren var inde på nye og gamle regler og så videre

godt være at vi skulle have ét fælles regelsæt

klart signal om at kommunerne skal oppe sig i forhold til de boliger de stiller til rådighed for deres ældre medborgere

komme ud og se på nogle af de her ting se på nye og gamle plejehjem og

der ved jeg at de gerne vil præsentere

de kalder mobile sprinkleranlæg noget der på en nem og enkel måde kan installeres i en lejlighed

måske kan redde et menneskeliv

skal se på i det i det kommende udvalgsarbejde så det er godt at

vi mangler også en række høringssvar det plejer vi at have til lovforslag så vi ved ikke præcis hvor kl står henne og hvor andre står henne

kan gøre det lidt bedre

de aktører der er både danske beredskaber og andre til at komme i deputation og fortælle hvordan det er man gerne vil

er noget der ligger os meget på sinde så er det den der tryghed hos ældre borgere og den der

hvis det kræver af kommunerne at de sletter deres dispensationer hvis de har nogen hvor mange de

er så vigtigt at vi får sendt det signal

og gerne arbejde videre med vi er jo heller ikke helt så optagede af hvordan den her kage lige skal skæres hvis man kan sige det sådan vi er jo mere optagede af at vi har

nogle ældre plejecentre der måske har for mange dispensationer det vil vi gerne kigge på

vi alle sammen bliver inviteret til en teknisk gennemgang og så er det da helt klart at vi skal have alle de aktører

på banen som kan kvalificere det her og

gøre det meget bedre for i

har jo nogle plejecentre hvor der måske er fem og tredive

har vi et stort problem med at få de her borgere evakueret så alt hvad vi kan gøre i fællesskab for at belyse det det kvitterer vi selvfølgelig for så det

hen bare en kvittering for at

at i er så positive over for det

vi i fællesskab måske kan få det her kvalificeret meget bedre

det vi alle sammen i bund og grund vil er jo at forebygge at sådan en ulykke sker igen så

jo himmelvid forskel på om der bryder brand ud en sommerdag hvor alle døre og vinduer er åbne

tage sig til i forbindelse med den her

ligger også mig på sinde men det er klart at i de tilfælde hvor

ilden bryder ud skal den kunne slukkes

byggesagsbehandling som nu ligger hos

en undersøgelse og det kvitterer vi jo også for og den skal selvfølgelig indgå i det fremtidige arbejde

ejeren af en bygnings ansvar at bygningen er i orden det er også helt korrekt

jo også kommunens ansvar at de borgere som kommunen har ansvar for bor i nogle bygninger der så

er de nu udtaget i nogle større juridiske enheder og det vil så sige

det kan være en fordel at det ikke altid er den

de her ejendomme og at

lige spørge ordføreren når vi nu får sådan en henvendelse fra

de kommunale beredskaber om

opfordre til at kommunerne bruger dem noget mere det vil så sige at at de måske føler at kommunerne ikke bruger dem

omfang som beredskaberne synes de skal

vil ordføreren så også kigge på det som ministeren også sagde

hvis man ser at der er givet nogle dispensationer

han efterlyser faktuelle kendsgerninger

jeg ved at herre peter juel jensen ved det at der er alt for mange der branddør i danmark

pålægger regeringen et eller andet derfor synes jeg

venstre skulle være lidt mere imødekommende over for

at nuvel nu ligger der det her forslag men der er behov for at se på brandsikkerheden fordi vi

give tilsagn om at i det udvalgsarbejde

kunne vi måske finde på noget andet måske kvalificere det her måske lave en beretning som jeg har talt om

hvis man sammenligner det med andre lande har vi desværre en kedelig rekord her i danmark så det er jo ikke fordi

ikke ved noget om det her emne det handler måske lige så meget om at vi vil gøre noget ved det og så det man diskuterer her

og myndigheden skal ligge men et tilsagn fra venstres ordfører om at gøre noget ved det

forskellige regeringer har jo besluttet at det skal ligge der hvor det ligger nu men det der er interessant er

vi har jo siddet i forsvarsforligskredsen og sagt at vi vil have kigget på vores beredskab så vi har et

beredskab der betrygger borgerne og det gælder også på det her område derfor har vi jo lavet et kommissorium

bygnings og boligministeriet og fra forsvarsministeriet hvor

om at gøre noget oven på den her forfærdelige ulykke på plejecenteret

dog i tvivl om hvorvidt det vil opnås ved at lægge ansvaret over til de kommunale beredskaber

de ikke kan løfte opgaven selvfølgelig vil de kunne det men derimod tror jeg at den ligger meget godt der hvor den ligger nemlig i kommunalbestyrelsen som jo i øvrigt forvalter resten af bygningsområdet det er sjældent at man fremmer en sag ved at sprede

forbundne myndighedsopgaver ud på flere offentlige instanser der skal skrive til hinanden det kommer der med statsgaranti mere bureaukrati

ikke vores politik kommunerne kan til enhver tid trække på den faglighed der måtte være i beredskabet og det har også været nævnt her fra talerstolen og så synes

diskussion om ansvarsplacering har vi næsten lige haft her i folketinget

timing af rigtig mange grunde

jeg forståelse for at man gerne vil gøre noget ved brandsikkerheden det vil vi også gerne og derfor glæder det mig at ministeren

plejeboligerne rundtom i landet så vi ved hvori problemet består og så fornemmer jeg måske også

kalde det sådan fra beredskabets side

en helt grundlæggende regel i byggeloven

tid er lovlig det ændrer myndighedsansvaret altså ikke på det ligger hos ejeren og sådan må det også være og det er så årsagen til at

at tænke på at beredskaberne havde nogle særinteresser eller et

herre villum christensen lige

for det som vi ikke ønsker

er jo at en kommune sparer på sikkerheden fordi det er den samme myndighed der selv har godkendt det altså hvis hvis det findes derude og det kommer til syne i

for særinteresser men jeg betragter vores beredskab i danmark sådan at det er meget seriøst og at de ved noget om tingene og derfor er det jo også fuldt berettiget hvis man spørger

plejehjem om eller man skal bygge et nyt

det projekt man er ved at gå i gang

mere at lave

ikke noget underligt i det der er ikke noget mærkeligt i at man gerne vil udvide sin opgaveportefølje og få en fast hjemmel på et eller andet det

for opgaverne men for os herinde er det jo vigtigt at vi får en fornuftig tilrettelæggelse af opgaverne en effektiv tilrettelæggelse af opgaverne og det gør man altså ikke ved

jeg respekterer det danske beredskab og alle brandsvendene og deltidsbrandmændene og

fordi de reelt virkelig er optaget af at sikre brandsikkerheden på blandt andet de danske plejehjem som vi nu taler om her så det behøver ikke være egeninteresse det kan også være fordi de vil dele den viden og den interesse med os sådan ser

mig at skulle rejse mig og sige noget til til ordførerens tale men jeg blev altså også meget indigneret

som ordføreren står på talerstolen og siger om

de har nogle særinteresser og så taler

jeg er helt overbevist om at da danske beredskaber gik ud

at de har noget ekspertise de kan byde ind med i forhold til hvordan man

skal sørge for at de her plejecentre er indrettet og hvad for en dispensation der må gives

det er de her gæve brandmænd man sender ud når først branden går i gang det er dem der skal ind og slukke og rydde op

ordføreren uddyber lidt hvad ordføreren mente med det her med at have særinteresser og om ordføreren ikke anerkender

egen eksistens og har man et område man kan noget på

man gerne udvide det der er intet nedsættende i den udtalelse der er altid en kamp om opgaverne

sikre at nogle bestemte får opgaverne men at sikre at det er fornuftigt og der tror jeg

i kommunalbestyrelsen det var det jeg efter fattig evne forsøgte at

når alle de bolde er i luften som peter juel

man har noget ekspertise man kan byde ind med fordi man faktisk gerne vil vil forebygge så meget ude på plejecentrene som muligt også set i

når det går galt forhåbentlig så få gange som muligt

fare ved at gå ud og slukke en brand der altid fare når man sender brandfolk ud og slukke en brand

skal bare høre om ordføreren ikke anerkender det store stykke arbejde som

måtte jo så gå i gang med at undersøge det jeg vil sige at jeg stiller mig meget positivt over for det her forslag

i forhold til vores nordiske naboer og så må man jo gøre noget

er en sag men at vi gør det velovervejet og grundigt så vi stiller os meget

helt rigtige eller er nogle andre måder at gøre det på jeg synes det

selv om der er gang i undersøgelser i ministeriet

også går i gang med at arbejde med det her det synes jeg sagtens kan foregå

problemer med det jeg skal så hilse fra enhedslistens

ordfører og sige at de stiller sig positive over for

men også har en række spørgsmål

i også vil gå ind i det her fremtidige samarbejde forhåbentlig kan vi få lavet en beretning

men uanset de trakasserier om hvor det skal ligge henne så tror jeg og og plejer at vide at det radikale venstre går meget op i forebyggelse og også

godt være god grund til selv om man er stemt for en eller anden byggelov hvor der er en certificeringsordning og alt muligt andet at kigge på brandsikkerheden

på de plejehjem og ældreboliger hvor vores ældre medborgere bor

med at lave en slags beretning som har samme retsvirkning som

at finde ud af det jeg tror nemlig også at det radikale venstre synes at

baggrunden er jo tragisk med en brand i allingåbro

er jo klart at med så tragiske begivenheder

det forstår jeg udmærket godt og det er også

strukturel ændring hvor myndighedsopgaverne flyttes

det er en god idé det har jeg ikke overblikket

synes jeg også at det er rigtigt som herre bjarne laustsen sagde at vi sætter os sammen

afvise det så bastant som regeringen har gjort jeg synes virkelig at vi bør se på det

og konstruktivt uden at vi har svarene på forhånd det

og vi er nødt til at have flere baggrundsoplysninger for at kunne gøre det

udvalgsarbejdet og så kommer der oplysninger fra regeringen

i starten af det nye år forhåbentlig lave en beretning det er

jeg vil også sige tak til danske beredskaber for ret hurtigt

gå ud og melde ud at de faktisk også med deres ekspertise

forebygge at sådan en forfærdelig tragedie sker igen

benytte os af den ekspertise og af den nyeste teknologi i forebyggelse af brand

borgere der er hundrede procent afhængig af andre menneskers hjælp fire og tyve timer i døgnet og

i stand til at hjælpe sig selv ud af en brændende bygning vi skal huske at der på disse plejehjem og

to medarbejdere om natten til måske tredive til fyrre beboere hvordan får to personer

hjulpet alle disse mennesker ud i tilfælde af brand kommunen burde måske have et evakueringsteam

grundet opførelsestidspunktet

har nogle dispensationer i forhold til at de mangler sprinkleranlæg og andet

det gør vi ved at gøre brug af den bedste ekspertise og specialviden og den nyeste teknologi derfor mener vi i dansk folkeparti

myndighedsansvaret for brandsikkerheden i bygninger overdrages til de kommunale beredskaber i praksis beredskabskommissionerne vi skal også huske at de kommunale beredskaber

selvstændige enheder hvor de er juridisk uafhængige af den enkelte kommune armslængdeprincippet er nemlig en god ting i dag er

både betalingskommune og den der giver dispensationerne og det vil vi godt ændre på men vi ser frem til

nu han har fået alle de her ting og også den del om at hvis man nu ser at dispensationerne er givet med lidt løs hånd

så måske kunne overveje at sige at når der skal gives dispensationer så er det ikke kun en kan opgave

af registreringsafgiften på elbiler som ellers ville være trådt i kraft

være taget et næste skridt i indfasningsprofilen

på elbiler og de ville altså for manges vedkommende

vi foreslog selv i maj det der nu ligger som lovforslag her nemlig

næste trin i indfasningen af registreringsafgiften så afgiften altså ikke stiger den første januar

også for nylig haft et nyt lovforslag her i salen fordi vi kunne se at tiden var ved at løbe ud for et tiltag som vi ellers fornemmede der var bred

det frem her og med lovforslaget når regeringen lige lige at afværge

ville være indtruffet hvis afgiften var steget

lovforslaget

stoppet men jeg synes alligevel at den her diskussion fortjener at få lidt flere ord

transporten er nemlig en af de største kilder til danmarks udledning af klimagasser cirka en fjerdedel af danmarks

så mærkeligt at mange danskere bruger en bil og har en bil knap to millioner danskere der har

når vi skal ud at handle når vi skal aflevere børnene når vi skal besøge familien i den anden ende af landet og det skal kunne lade sig gøre på en måde der er mere klimavenlig for rigtig mange nok de fleste mennesker er den kollektive trafik

hverdagen skal hænge sammen og alle de her ting

får en styrket kollektiv trafik men altså også hvis vi får en udbredelse af de grønne biltyper i vores bilpark derfor er det en vigtig prioritet for socialdemokratiet at understøtte udbredelsen af klimavenlige og effektive biler som mindsker forureningen som mindsker støjen og

det nytter ikke synes vi politisk bare at lade stå til selv om vi selvfølgelig også er afhængige af at teknologien udvikler sig desværre har regeringen ikke vist sig villig til for alvor at gøre det mere attraktivt

købe en grøn bil i oktober fremlagde regeringen sit klima og luftudspil med en præsentation fra hele seks ministre der tilsammen

skulle vise at nu ville regeringen her mod slutningen af regeringsperioden virkelig tage klimaet mere

det var også noget nyt i forhold til den oplevelse vi havde tilbage i efteråret to tusind og femten da vi første gang forhandlede

med regeringen hvor skatteministeren jo meget klart gav udtryk for at elbiler ikke var

det har vist sig at den del regeringen faktisk har valgt at forhandle overhovedet

der handler om elbiler slet ikke var så ambitiøs som først antaget statsministeren stod her på talerstolen

folketingets åbning og proklamerede at regeringens politik ville føre til en

million grønne biler i to tusind og tredive vi var vel mange der sad og nærmest blev blæst bagover af statsministerens pludselige grønne

os over hvor det hvor det skifte kom fra

mest af alt var gået efter at sætte priserne ned på almindelige benzin og dieselbiler

ikke rigtig var det store

de konkrete initiativer regeringen lagde frem ville kun betyde tusind flere elbiler på vejene end hvis man ingenting gjorde det er jo lidt til grin når man sammenligner det med

et grundlag for en egentlig aftale det har vi ikke kunnet

socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale venstre og

var enige om at den aftale regeringen kunne tilbyde ikke var ambitiøs nok vores udgangspunkt var at lave en grundlæggende omlægning af bilbeskatningen som vi egentlig

sig gøre så i det mindste en forpligtende målsætning

vi har for eksempel ønsket at gøre det mere attraktivt for kommuner at skifte benzinslugerne ud med grønne alternativer vi har ønsket at gøre el til opladning af elbiler billigere gennem fortsatte lave priser på opladningsstrømmen

grønnere firmabilbeskatning hvis jeg lige må lægge lidt til her til sidst det mener vi stadig væk bør kunne gennemføres selv om der

et ændringsforslag til lovforslaget vi diskuterer her

lavere firmabilbeskatning hvis man vælger

det vil undre os meget hvis regeringen ikke støtter det fordi det faktisk er en del af regeringens eget udspil fra oktober

rigtig dårligt signal til elbilbranchen og alle de virksomheder der faktisk står klar til

sammen med de medarbejdere de har som som bruger firmabiler og er interesserede i

få en elbil hybridbil brintbil eller hvad det måtte være

skal stige den første januar men vi må konstatere at statsministerens tale var meget snak og store ord men få penge

udmøntningen af en aftale

brød sammen i fredags og faktisk lidt overraskende for mit parti

bygget en bro fra den stigning som kommer i elbilsafgiften fra første januar frem til at vi får den kommission som

den

men problemstillingen er jo trods alt helt reel

kommer de grønne biler til at stige i afgift fra den første januar

set er ganske fornuftigt at vi sikrer ro omkring branchen indtil vi kan få den her kommission som så kan

kan tage en mere dybtgående forhandling

teknisk omlægning af vores bilafgifter så de bliver baseret

med til at fremme miljøvenlige biler i danmark

sag igen når vi får kommissionens

også glade for at regeringen har sagt åbent at det

kommissionens arbejde at man skal kigge på den løsningsmulighed plus en del andre ting

haft en omlægning af firmabilbeskatningen men dog med en anden model end

skulle kigge på en lidt større model hvor man fik kigget på de

gjort vores firmabilsbeskatning som jo omfatter omkring halvfemstusind biler markant grønnere end den er i dag

koster staten penge det bliver jo så

vi også tager firmabilbeskatningen med ind over indholdet i det her lovforslag er mere konkret altså at indfasningen udskydes med en år for elbiler og pluginhybridbiler ud over det kommer der en ændring af bundfradraget i to år i dag er bundfradraget

kroner vil være uden afgift i to tusind og nitten og to tusind og tyve og at brintbiler også vil være helt uden afgift de næste par år

set med til ikke bare at sikre ro

mere ambitiøse regler end der er i dag fordi der ikke er de her høje bundfradrag

vide under forhandlingerne at det her giver omkring tusind ekstra elbiler og hybridbiler tilsammen

det koster fire hundrede og ti million kroner det svarer til en pris på firehundrede og titusind kroner

var lige før staten bare skulle købe de her tusind ekstra elbiler og så lave en lodtrækning blandt danskerne

kunne give lidt mere opmærksomhed på elbilerne er i dag hvis man trods alt kunne vinde en god god elbil vi

som jo faktisk var ringere end det lovforslag vi behandler

bundfradrag med så det undrer mig

at få et endnu bedre forslag igennem end det der

også havde inde i debatten og en mulig aftaletekst at vi kunne få flere ladestandere og kom eldrevne færger firmabilbeskatningsordningen var inde i aftalen

få indflydelse på kommissionens arbejde og så videre så jeg

det var ærgerligt at vi smed det på gulvet jeg er med på

til jorden afslutningsvis skal

vi støtter det her lovforslag og at vi ser meget frem til

for at vi får en omlægning af bilafgifterne til at være baseret på

teknisk parameter frem for som i dag hvor det er værdibaseret men

grund til at der ikke kunne laves en aftale regeringen var ikke parat til at lave noget der var tilstrækkelig forpligtende men vi har jo egentlig været enige om også allerede tilbage i forhandlingerne om energiaftalen at det var en god idé at lave

den samlede opposition over for skatteministeren

at lave de her tiltag omkring grønne firmabiler det var også noget af det man sagde til hinanden da de forhandlinger var der uden at kunne sige det til offentligheden på det tidspunkt fordi det krævede noget noget tid

var enige om at man gerne ville gennemføre og jeg synes ikke at en forvikling skabt af

en regering der ikke var parat til at forpligte sig skal betyde at man ikke gennemfører det fornuftige forslag

også er klar til at bruge af de midler fra energiforliget

bruge den på på blandt andet elbiler og firmabiler fordi de

det var en del af den ramme så jeg

alligevel vil stemme for det hele der var i aftalen og

mere generel omlægning af firmabilbeskatningen og ikke kun en to årig

klimaet ved at vi generelt bare får

anden straf til os der gerne vil udbrede elbilerne og til det marked og til de virksomheder der gerne vil have grønne firmabiler

er det jeg fornemmer er under opsejling og det må regeringen jo så tage ansvar for hvis det

skal have frem til vedtagelsen og om dansk folkeparti er klar til at bruge af de midler fra

jeg stemmer for alle jer andres politik hvis jeg ikke selv får noget til gengæld og vi havde altså en anden model på bordet som vi synes det kunne være fornuftigt at kigge på så skal vi kigge på de ting

den vision og den plan som statsministeren

en million elbiler i to tusind og tredive og som statsministeren præsenterede

som er provenuneutral altså det ligger næsten i ordet man kan

så skrue ned for den anden så det går lige op så det koster

set ikke nogen penge så der er altså ikke noget hul i statskassen

vi deler fuldt ud at vi skal have en grønnere transportsektor men vi deler ikke at vi låser os fast på en målsætning

være en million og lige præcis to tusind og tredive

det er ret svært at spå så langt ud i fremtiden

to og tredive så ender vi med at skulle bruge rigtig mange milliarder på at nå målet og det tror er en klog måde at fremme den grønne udvikling på så vi deler fuldt ud at

vores bud er en omlægning af bilafgifterne til tekniske

tror i øvrigt at spørgeren deler at det kunne være en del af løsningen men vi synes bare ikke en god idé at vi nu i to tusind og atten forpligter

lige præcis er en million

hvis man ikke sætter en målsætning op så har man ikke noget at styre efter så har man ikke noget at binde hinanden op på

en fælles ambition om at komme rigtig langt om det så er en million elbiler eller nihundrede og halvtredstusind eller

forpligtelse kunne vi ikke få df eller regeringspartierne med

bare en fortsættelse af den linje som regeringspartierne og df og

det var derfor at vi ville have en eller anden form for målsætning den kunne også have været mindre end lige præcis det som statsministeren sagde men jo så ikke kunne levere

uden os hele grunden til at man havde det

med den aftalekreds der var i forvejen

diesel og benzinbiler fra

så jo lidt sig selv men hvis nu

tredive på en million elbiler og rigtig dyrt og en dum måde at regulere det

forskel vi deler at vi skal have en grønnere transportsektor men vi synes bare ikke det er klogt at sætte en

var villige til at bruge af pengene fra

nu var jeg jo meget heldig selv lige at sidde med en enkelt gang

jeg bemærkede ikke to partier som sagde det kan ordføreren

står der i notatet at den ikke medfører et nævneværdigt mersalg af elfirmabiler så vil ordføreren forklare os hvordan dansk folkepartis model skal hjælpe os med at få

er store audi og mercedes der kører derude

er lavt for elbiler og

vil man komme til at fremme dem der er mere klimavenlige men det er

set heller ikke vores mål med det vores mål er klimaet det er jo ikke

den er både mere langsigtet

hvis vi kan få de halvfemstusind firmabiler der

kæmpe slæder til at blive måske hybridbiler eller bare nogle der kører rigtig langt på literen så flytter vi jo meget mere

der kører på el eller kører hybrid på el

kommer der heller ikke hybridbiler ud af den her model vil dansk folkeparti lige forklare os en gang til hvordan vi skal komme ud af afhængigheden af benzin og diesel der jo forurener helt vildt også forurener luften for

folk med astma hvordan skal vi gøre det i den model som dansk folkeparti vælger når den

afgørende er at vi får lavet en strategi på den lange bane og der skal vi så bruge kommissionen

der ikke vil noget vi vil have ene dieselbiler nej vi havde faktisk samme forslag som

lave en omlægning alene for

at de ikke havde nogen registreringsafgift men havde en løbende afgift som

ikke komme igennem med så vi havde faktisk mange gode konstruktive bud på hvad vi kunne gøre og som rakte ud i fremtiden men det kunne

dækker over at man opererer både med elbiler og måske også andre rigtig grønne biler

opererer også med diesel og benzinbiler og jeg kan ikke rigtig se hvordan det bringer os derhen hvor vi gerne vil især når man så heller ikke er særlig optaget af på nogen måder

med nogle måltal det var noget af det som vi diskuterede meget

netop det at vi ikke kan få nogen måltal

jo godt forstå hvis dansk folkeparti faktisk har den opfattelse at

også indbefatter at grøn omstilling

benzin og dieselbiler der er det jo sådan set efter min mening lidt lige meget

at man kan gøre dem lidt grønnere hen ad vejen den almindelige teknologi

ambitiøst når man hverken vil stille måltal op for

går ud på at få fjernet

kunne sige at alle tohundredetusind biler der bliver solgt på et år skulle være elbiler

benzinbiler vi har bare den pragmatiske tilgang

femten km på literen hvis vi kan få dem op

tredive km på literen eller mere fordi det bliver hybridbiler eller nogle

både med kommissionens anbefalinger

over på noget som hovedsagelig bliver

ene elbiler eller brintbiler måske

det lige præcis skal være elbiler

tredje som vi ikke kender endnu men indtil vi kommer hen til hvor det er mere modent

synes vi bare at det er almindelig og pragmatisk sund fornuft

der kører langt på literen det flytter trods alt noget her og nu indtil vi så får den nye teknologi som kan overtage men det kan den jo

og benzinbiler så teknologien bliver ved med at udvikle sig men den er jo til stede vi ser

elbiler mener ordføreren ikke at det her kan føre

til den strategi som som ordføreren ligesom

en forhaling af det mål der trods alt er hvis man har det mål og det må jeg sige

ikke opstiller måltal for for eksempel

prisen på det her som er fire hundrede og ti

på lang sigt nej det er det ikke men var det ikke bedre at få folk til at køre mere miljøvenlige biler lige nu og så på sigt hen i tyverne få

kommer til at køre elbiler og brintbiler eller hvad det ellers kan være

det deler vi jo men vi holder altså fast i

det er klogt nu at binde os fast på et måltal der hedder en million lige præcis i to tredive

for tidligt og kommer til at poste rigtig mange milliarder i for

at der er den store modsætning vi deler jo at vi skal have en grøn transportsektor

at det skal være brintbiler og det skal være elbiler men der er vi jo bare ikke endnu så hvorfor ikke forholde

i den situation at et hurtigt overblik over salen vil vise at der er ikke mindre end to venstrefolk til stede så kommer der helt specifikke forhold

med en ambitiøs grøn dagsorden

ønsker vi i venstre at gøre det billigere at købe grønne køretøjer vi sikrer med forslaget her at der ikke skal betales afgift de næste to år for elbiler op til firehundredetusind kroner i pris det er desværre ikke noget som alle er med på for øjeblikket

vi se hvordan forhandlingerne i øvrigt strækker sig ud med lovforslaget

regeringen ønsker at styrke den grønne dagsorden

planlagte indfasning i registreringsafgiften for elkøretøjer med en år samtidig med at bundfradraget i registreringsafgiften forlænges og forhøjes den foreslåede ændring vil medføre at der for eldrevne køretøjer med en værdi på

betales nul kroner i registreringsafgift i både to tusind og nitten og to tusind og tyve for eldrevne køretøjer og plugin hybridbiler vil den foreslåede udsatte indfasning af afgiften medføre at afgiftsniveauet for to og seksten til atten videreføres i og nitten og herefter vil de nugældende regler for eldrevne køretøjer og plugin hybridbiler udskydes og genoptages fra og med

ved at udskyde indfasningen af registreringsafgiften og ændre bundfradraget for eldrevne køretøjer frem til og tyve bliver det billigere at købe eldrevne køretøjer og på den måde bliver

benzin og dieselbiler

lovforslaget fremme udbredelsen af særlig små og mellemstore eldrevne køretøjer altså op til en værdi af firehundredetusind kroner det er den størrelse biler der udgør langt den største del af danskernes bilkøb de forurener selvsagt mindre end de dyrere og større biler gør endelig sikrer lovforslaget at der kommer ro på beskatningen for eldrevne

derudover vil regeringen som nævnt

der skal fremme udbredelsen af grønne køretøjer det er vigtigt at vi ved hjælp af regulering opfordrer danskerne til at investere i miljø og klimavenlig transport en udskydelse af indfasningen af registreringsafgiften og et ændret bundfradrag for eldrevne køretøjer gør energien både grønnere og billigere for danskerne samtidig med at vi fastholder det høje tempo i den grønne omstilling det er et lovforslag der er godt for både miljø og pengepung og

skal til i forhold til den grønne omstilling specielt på transportområdet

elbiler eller lignende lige så gode teknologier ind og at der derfor skulle være en million grønne biler på på vejene i

retfærdigvis siges ikke var en del af var at hvis det ikke kun skal være ord

bliver man nødt til at forpligte hinanden på det eventuelt sætte nogle delmål op og

til en million elbiler så vi kan ikke bare vente til ni og tyve og så sige hov næste år

mangler vi lige nihundrede og halvfjerdstusind

lave en reference til statsministerens egne ord i en aftale som partierne var en del af for at sige at vi faktisk gerne

handling bag de ord så de ikke bare er ord men vi alle sammen forpligtiger os til

fra regeringens og fra de medvirkende partiers side så det behøver man såmænd næppe gentage jeg vil sige det på den her måde det forslag som vi behandler i dag er da i hvert fald et skridt i den retning som også statsministeren har indikeret

til at transportkommissionen kan arbejde med en samlet strategi og resultatet af kommissionens arbejde får vi så her i

bliver der da arbejdsro til at finde ud af det alt med henblik på at nå det mål som statsministeren jo også har sagt

bare et langsigtet mål hvor en konkret aftale så skal

der er ingen langsigtet hed i det her der er ingen

ordføreren siger at når statsministeren som formand for venstre har stået på folketingets talerstol og sagt at

udlede være med til de aftaler og

ting der skal til for løbende at komme derhen

her den kunne ikke komme i stand så jeg synes at det her i hvert fald er det allerbedste man kan gøre vi skaffer i hvert fald ro

kommissionen arbejder selvfølgelig havde det været rart med

kommer på plads det kan man eventuelt drøfte med

så hvis man bare siger det højt og længe nok

når der ligger en plan der giver tusind elbiler så er der rigtig langt op til en million faktisk tusind gange så meget og at det måske er lidt svært at synes at det er særlig ambitiøst når man står og taler om en million elbiler at man så kan komme

at det er ambitionen og

så man skal nå nihundrede og nioghalvfemstusind resten af årene

det er en meget stor og fin tale at holde og nogle meget små museskridt at tage er ordføreren enig i det

mål der er sat ingen tvivl om det men det fortæller vel netop også

at partierne går sammen og ikke går fra hinanden om det her

ind til noget af det ordføreren sagde i talen og så må

begrænser en opbremsning men men den høje hastighed vil jeg gerne lige have forklaret have uddybet

og de forslag der er kommet fra regeringens side på vegne af den grønne omstilling og derfor tillader jeg mig at sige at der er høj hastighed rigtig høj hastighed når

udskydelse af indfasningen af registreringsafgiften på

ikke fordi vi anser det jo

lappeløsning på den katastrofale aftale der blev lavet for tre år siden i to tusind og femten hvor man påbegyndte indfasningen af registreringsafgift for elbiler og

ligesom vi dengang var helt imod at begynde at indfase registreringsafgift for elbiler havde vi jo i den her situation gerne set en meget længere

har som mål og

at nå en million elbiler eller grønne biler

to tusind og tredive når nu regeringen har en ambition om en million

grønne biler i to tusind og tredive

at få opstillet en plan indeholdende nogle måltal

i bund og grund har haft tre år

komme med et bud på hvordan vi kommer

klimaforandringerne er jo ikke nye overhovedet

grønne omstilling til at slå igennem i transportsektoren men nej det kunne vi ikke få et bud på vi kunne hverken få måltal eller en samlet plan så det der står tilbage er at vi

er altså vi så jo også gerne som andre ordførere har givet udtryk for

en en hel radikal omlægning vi bliver nok også nødt til det fordi teknologien jo altså udvikler sig en radikal omlægning af hele vores afgiftssystem

i højere grad kan understøtte og sætte turbo på den grønne omstilling af transportsektoren og det bliver selvfølgelig med noget der tager hensyn til den klimabelastning

som biler udgør på den ene

vi helt slipper for også at operere med

form for registreringsafgift eller

vi må jo sige at regeringen har anerkendt at der er

nogle handlinger der er bred opbakning i branchen

man har jo ud over at man

sænket registreringsafgiften

kommer flere af dem og jeg har ikke hørt noget om at

man stramme op på igen dermed har man jo udskudt omstillingen til el

transportsektoren

der er enhedslistens plan altså hvordan vil man nå frem til at vi

kører i elbiler jeg har ikke hørt nogen bud fra enhedslisten og

at høre her fra folketingets talerstol for jeg kunne forstå ud fra spørgsmålet til mig da jeg var på talerstolen

vi synes såmænd at to tusind og tredive kunne være et udmærket

målår vi har selv nogle ideer om at det godt kunne fremskyndes til to tusind og fem og tyve

nogle forhandlinger og man skulle lave en plan hvor man får

man næsten sige og i takt med den teknologiske udvikling og så må vi jo se hvor langt vi kommer

to tusind og otte og tyve ja det er jo de usikkerheder man opererer med

højde for i sine planer og det er vi da også helt med på at man gør men det handler om overhovedet at begive sig ind i det rum der hedder lad os nu få en plan lad os nu få nogle måltal er ambitionen om om en million elbiler i to tusind og tredive

varm luft eller kan vi prøve at opsætte nogle delmål på vejen

spørgsmål men indtil vi kommer derhen

jo ligesom nødt til at satse på at der også er nogle biler der er mere miljøvenlige end andre altså satse på dem indtil vi er nået derhen jeg er fuldstændig enig i at vi skal have en langsigtet plan

man kan få udfaset benzinbilerne

stort set det samme alle partier

flytte fokus fra det som det handler om nemlig den om jeg så må sige rigtige grønne omstilling

af transportsektoren i form af elbiler brintbiler eller hvad det nu

på benzin og dieselbiler vil efter vores mening forhale processen

for eksempel frem til to tusind og tredive eller hvad målåret nu måtte blive

gå flere år med at få den egentlige grønne omstilling det her handler jo om at få gang i en udvikling

får presset den teknologiske udvikling

naturligvis støtter det her forslag lad mig også sige

set alle godt vil erkende der har været svære

behandler nu og som la naturligvis støtter som regeringsparti men

som nogen sinde er blevet fremsat i det her ting med forslaget bruges der fire hundrede og ti million kroner på at der kommer tusind flere el og hybridbiler på vejene til sammenligning

marginal stigning af

kunne man for hundrede million kroner fjerne knækket på registreringsafgiften

groteske hundrede og halvtreds procent til det stadig væk groteske

været en bedre måde at bruge pengene på

det ville være et varigt beløb men noget stort beløb er hundrede million

når vi diskuterer beløb herinde i folketinget

der laves ret mange aftaler herinde i folketinget som er på under hundrede

ikke fordi jeg skal misforstås jeg er naturligvis glad for at der er nogle biler der slipper billigere i afgift det er jeg virkelig det er jeg bestemt men for borgerne i danmark havde det været langt

var blevet enige om at fjerne knækket på registreringsafgiften altså vismændene har selv været ude at sige at set

heldigvis en teknologisk udvikling i gang som vil medføre at der kommer flere af den her type biler i fremtiden

synes jeg også det er unødig

når man tre gange sænker registreringsafgiften samtidig med at man

får det man efterspørger politisk

svarer til halvanden dags salg af benzinbiler halvanden dag

politisk lægger op til

økonomiske incitamenter jeg vil sige at liberal alliance og og den politik man har haft med

vi har så mange flere benzinbiler på vejene

at at det går så langsomt med omstillingen til

processen i forhold til at få omstillet vores persontransport i en grøn retning

brug for en bil for at få en hverdag til at hænge sammen og danskernes hverdag

så højtflyvende og højtravende som det kan blive herinde i folketinget når vi

jeg kan godt lide at tage hensyn til til de mennesker

set er en del af opgaven med at være herinde jeg er ikke enig i at den politik der er ført i danmark

skulle være færre elbiler der er formentlig ikke noget land hvor det er så attraktivt at købe en elbil frem for en

på afgiften andre lande som slet ikke har nogen registreringsafgift som for eksempel sverige eller usa

har en langt større andel af elbiler så det der med at binde det op på registreringsafgiften

der skal være en stor forskel og at det i sig selv skulle betyde noget er jeg ikke helt sikker på er rigtigt sandheden er at er rigtig mange danskere der ikke ønsker de her biler

skal danskerne nok købe dem men det er de bare ikke nu så danskerne ønsker dem ikke

omfang som politikerne ønsker at danskerne skulle ønske

et meget bilglad land som usa har man

hvorfor fordi den californiske delstat havde besluttet at få en masse

en strategi om at købe offentlige elbiler og efterfølgende sælge dem

prisen på benzinbiler og hævet den på

kun er liberal alliances ministre der skal have lov

sænke registreringsafgiften jeg konstaterer så bare at i lande hvor man ikke har nogen registreringsafgift

i i højere grad rundt i elbiler end de gør i danmark

det der fokus på registreringsafgiften

helt rigtige fokus så synes jeg bare at når vi har en viden om

det så ikke lige med højere afgifter

alt for høje i dag i forhold til den miljøbelastning de skader den slitage der er på vejene

hvad sagkundskaben siger og det er fair nok men

gøre noget for klimaet

isolering af huse for eksempel jeg tror det er noget af det som dem der har forstand på det har peget på

man få mere for pengene men misforstå mig ikke jeg er glad for at af politiske årsager er nogle biler der bliver billigere jeg siger bare

den klogeste måde at gøre det på men

og det må bare gøre det endnu mere besværligt end herhjemme

hvis ikke de her ændringer gør det hvad kunne så være årsagen hvad kunne gøre at danskerne ville vælge elbiler hvorfor er det

er nogen registreringsafgift på nogen biler men danskerne har altså ikke og jeg skal ikke kloge mig på hvorfor de

de politiske forsøg og vores ønsker herindefra om ligesom at få dem til at gøre det

bare konstatere og så tror jeg bare at ude i den virkelige verden

en dagligdag skal hænge sammen og man skal have en bil der kan fungere for

familie og så videre selv om det selvfølgelig

jeg sådan lidt skeptisk over for at presse ting ned over

nævnte at danskerne måske ikke valgte det årsag at det var besværligt

jeg selv også menneske ude i den virkelige verden og bor et sted i danmark hvor man ikke bare kan klare sig så godt uden bil men jeg ser også nogle med elbiler som egentlig klarer sig helt fint

vil bare bede herre joachim b olsen om at erkende at det er et beløb som baserer sig på en to og

stikprøveundersøgelse der ikke har noget med bilafgifter

det kan besvares med et ja ved jeg

grønne firmabiler når man nu trods invendinger siger ja til det her lovforslag vil liberal alliance og herre joachim b olsen så også bakke op om

grønne firmabiler også skal være billigere og mere attraktive at komme til så den række af virksomheder der står klar til at rulle det ud blandt

danskerne har det samme bilforbrug

den tilbageværende registreringsafgift moms og så videre så

håbløst at have så høj en afgift

med hensyn til firmabilbeskatning så er det vel noget vi skal tale om et andet sted end lige

meget usikre

fremfører dem med meget stor sikkerhed her af

lige har bevidnet en diskussion med de økonomiske vismænd om hvor usikre

her tal rent faktisk er

man gør sig skyldig i det de advarer imod nemlig en meget firkantet

anden åbning for at vi kan have en diskussion om firmabilerne

en større chance for at lykkes

mindre beløb det kan lige så godt være at det er endnu billigere og at selvfinansieringsgraden er endnu højere og da vi

med registreringsafgiften sagde de jo også at det var fornuftigt at bruge en selvfinansieringsgrad

halv år og en på fire måneder deres fremtid og mulighed for at vokse op i en velfungerende og en fredelig verden

vi tager her i folketinget

nu har det politiske flertal i alle fem og tredive år af mit liv valgt at overhøre advarslerne om vores påvirkninger af klimaet selv om elbiler kun udgør udgør en mindre del af løsningen er det dog en yderst væsentlig del af at sikre en

grøn omstilling på transportområdet derfor vakte det håb at høre regeringens plan om en million klimavenlige biler på vejene i to tusind og tredive det vakte håb om at mine sønner en dag ude i fremtiden kunne se sig rundt og med ærefrygt konstatere og glæde sig over at danmark stoppede op og med beslutsomhed tog grundlæggende fat om radikale systemiske ændringer af samfundet i en tid hvor det så noget nær umuligt ud banede danmarks eksempel vej for at resten af verdens ledere fik øjnene op og udviste beundringsværdigt lederskab forståelse og vilje til forandring og på denne dag langt ude i fremtiden kunne jeg som forhenværende medlem af folketinget

og skatteordfører på netop dette skelsættende tidspunkt i historien lige op til julen to tusind og atten se tilbage og fortælle mine sønner og deres børn om hvordan det var at sidde med rundt om bordet da regeringen som dengang bestod af venstre danmarks liberale parti konservative og liberal alliance fremlagde en så ambitiøs plan at den ellers traditionelt mere grønt tænkende opposition blev blæst bagover af begejstring og i ren målløshed ikke havde andet at sige end tak hvor skriver vi under og lad os komme i gang regeringens støtteparti dansk folkeparti ønskede ikke at stå uden for og på den måde var det et samlet folketing der nu endelig tog fat på at redde verden hele verden ville kende lars løkke rasmussen for i udkanten af hver en skov og på hver en plads i byerne stod statuer af ham og i hvert et hjem hang hans billede på på væggen selv i kina kendte de ham og i afrika kaldte

deres sønner for lars han blev for altid statsministeren som danmark og hele verden takkede og årligt hyldede op til jul

sådan kunne det være gået men tilbage til nutiden og tilbage til virkeligheden for julen varer længe men det gjorde håbet ikke de grønne var i sidste ende ikke velkomne omkring bordet vi står nu uden en fælles elbilaftale

ikke ligefrem en titel der synes at henvise

noget der sikrer en langsigtet stabilitet for bilbranchen eller en stabil verden for mine sønner

det ville på en gang både være fornuftigt og smukt hvis vi så længere frem i tiden og tog ansvar fremadrettet når vi vedtog lovforslag her i salen hvis vi tænkte ud over næste valg ud over os selv og måske endda helt derud hvor vi tænkte på jorden og på vores efterkommere

mit lysegrønne håb går nu på at den næste statsminister vil løfte opgaven og blive husket og æret for at være det menneske og den leder som havde empatien og modet til at tage ansvar for klimaet og sikre

benzin og dieselbiler og skulle have ikke mindre end en million elbiler det blev senere modereret til grønne biler

i to tusind og tredive

også ville noget herhjemme i danmark og ikke bare holde skåltaler ude i verden så jeg glædede mig rigtig meget til at der skulle handling bag ordene

der giver mere end tusind men det var det statsministeren lagde på bordet tusind elbiler kunne man altså få om året med det forslag regeringen lagde på bordet en million tusind okay hvis ikke man får hjælp af teknologiudviklingen

har statsministeren nu lagt et tempo hvor det vil tage tusind år at nå hans mål

de tolv år han sagde i sin tale

det her tempo er større sandsynlighed for at vi har en million flyvende biler i to tusind og tredive end for at vi får en million elbiler med det tempo man lægger nu så kunne vi ikke godt have fået et forslag som

prøvede at dreje på de knapper vi har at dreje på ud over

kunne man faktisk have sagt at vi går ind og laver den her omlægning af registreringsafgiften fuldstændig nu

en lille smule dyrere og det synes vi radikale er okay fordi elbilerne så står bedre i konkurrencen og man betaler for sin egen forurening vi skal tænke på at benzin og dieselbiler også er med til at give meget

to tidligere regeringer så selvfølgelig kunne vi have gjort det her nu

det politiske mod havde været der men hvis man så

og give markedet ro og vise retningen

forskellige knapper at skrue på ikke bare at holde registreringsafgiften nede eller helt væk på alle elbilerne man kunne også

man kunne have kigget på firmabilerne

skridt der var at tage man kunne have kigget på de offentlige køretøjer man kunne have kigget på taxaerne

vi prøvede i forhandlingerne det er jo blevet en meget spændende debat om forhandlingerne heroppe og så kan jeg vel også tillade mig at sige hvad vi prøvede hele tiden at skubbe aftalen i en ambitiøs retning

skrive statsministerens mål ind i aftalen

jeg ved ikke om det parti der ikke ville have at man skrev målet ind selv vil gå til bekendelse og sige

at fortælle det man ville heller ikke bygge en egentlig bro over til det nye afgiftssystem og sige okay så lover vi i hvert fald at holde afgifterne væk på elbilerne indtil det nye registreringsafgiftssystem er der

forpligte hinanden på at sige så gør vi det også når den her kommission kommer

fremad og det synes jeg faktisk ikke vi kan være bekendt over for borgerne i det her land

så komme med tusind det første år det kan man simpelt byde borgerne

det her land som jo skal gå forrest og være et grønt land der leder verden og som skal vise hvordan vindmøllerne hænger sammen med transportsektoren sådan at elbilerne kan lade op om natten når vinden blæser og der er for meget grøn strøm

køre om dagen eller måske endda sende el tilbage til nettet det er derfor elbilerne er så vigtige de

i hele den grønne omstilling og vi skal sikre at infrastrukturen er med og på plads når teknologiudviklingen for alvor bryder igennem og det kræver altså meget mere end det regeringen har lagt på bordet

undgå katastrofer her den første januar

ketchupeffekt bruger man også nogle gange politisk

lidt useriøst når man siger at det her giver tusind elbiler og ergo

elbiler altså

det bliver jo de sidste år hvor det virkelig kommer til at gå stærkt og

en smule useriøst at sige at det er tusind elbiler og ergo tager det tusind år

til at gå rigtig stærkt til sidst måske ikke i de første år hvor det mest af alt handler om at give ro til markedet og det gør vi med det her jeg

der var mere langsigtet

at der kommer til at ske meget på det her område jeg tror elbilerne er

konkurrencedygtige om tre fire år måske fem år og det er derfor vi skal have en hel omlægning af registreringsafgiften

ikke slår et ordentligt hul i statskassen det er derfor vi skal gøre det nu

derfra og til at sige at var andre muligheder for at gøre noget mere på det her tidspunkt vi kunne sagtens have gjort mange flere ting vi kunne

billigere at køre med elbiler fordi de

tankes med benzin de skal lades med el og det er meget billigere så

at naboen lige pludselig har en elbil der viser at det kan lade sig gøre

til den kommission der kommer hvor vi så forhåbentlig får et bedre grundlag for at lave

have treogfirstusind elbiler næste år

ikke råd til det så vi er nødt til at tage det step

vi skal have en teknisk omlægning af afgifterne

det er også naboerne dem der har en elbil siger at det flytter deres naboer når de kan se at allerede i dag kan det betale sig at købe en elbil hvis man har et bare nogenlunde

kørselsbehov fordi det er så meget billigere

en relativt dyrere bil så det at de kommer ud at køre

første skub i danmark kan betyde lige så meget som teknologiudviklingen så ja det er rigtigt at i de kommende år kommer de til

udkonkurrere og tror jeg totalt smadre benzin og dieselbilerne ikke mindst fordi det er der bilproducenterne nu lægger deres investeringer

i det lidt større billede men det kræver

omlægning i danmark og det kræver noget politisk mod som

odense i aarhus i aalborg

det er vores fremtid der er

lige så høj grad herinde jeg synes det er

der kommer det her teknologiske tigerspring hvorfor kommer der teknologiske spring det gør der fordi der er et marked og en efterspørgsel og hvorfor er der en efterspørgsel det er fordi andre steder i verden har man taget nogle tiltag så man faktisk får solgt nogle elbiler og der er et marked

ven og siger at landbruget ikke skal bære en større del

at ti procent af bilmassen om to år

hundrede gange så mange elbiler om to år i

med herre joachim b olsen når siger at det her er en dyr løsning hvorfor er det en dyr løsning det er fordi man ikke engang på

bilerne og omfordele fra benzinbiler til elbiler

hverken finansloven eller statsbudgettet og

vi kan ikke få en million elbiler i morgen

det er overhovedet ikke muligt og det ville også betyde en masse for vores økonomi

sket nogle dramatiske ting de sidste tre år det dramatiske

tre gange efter ønske fra liberal alliance er blevet sat ned

overraskelse for regeringen at det hele er gået i stå

effekt vi ikke ønsker statsministeren har

en eller anden teknologisk udvikling alene

som regeringen jo siger at det her er en voldsom omlægning

klog måde så vi når det mål vi skal nå uden at det er en katastrofe for

omlagt afgifterne så man når målet om elbiler og samtidig

en bæredygtighed i forhold til hvordan det er finansieret

havde været enige om alle de ting som vi jo var

vi forpligter hinanden på at nå det her mål vi skriver det ind i aftalen lige nu er der ingen der har noget på hinanden og jeg har desværre ikke nogen tiltro til at omkring halvdelen af det her folketing vil gøre det der skal til for at nå det mål som statsministeren stod heroppe og lovede at regeringen og venstre ville arbejde for sf stemmer selvfølgelig for det her det har aldrig været stridspunktet stridspunktet har været at vi skulle have nogle ambitiøse målsætninger som hele folketinget kunne stå på mål for og se de mennesker der er uden for christiansborg hver eneste uge nærmest hver eneste dag

poulsen kan være med til at oplyse hvem der

skal gøre meget mere men men jeg spørger

ikke sf var med i den aftale men måske sfs ordfører kunne oplyse hvem

eller på kort sigt hvor vi sikrede at elbilsalget ikke gik i stå

hvor vi fortsatte enten en total afgiftsfritagelse eller en meget meget lille afgift og finansierede den ud fra det hav af kataloger som vi også har diskuteret de følgende år

ting der naturligt er i biler i dag og så videre

det her ville komme til at koste otte hundrede million

om nødvendighedens politik og nu taler jeg virkelig ikke til de radikale jeg taler til det der blev sagt dengang

afgiftsfritagelse og det er jo mere parlamentarik end det er politiske ønsker for der er sf og radikale fuldstændig på linje

afgiftsfritagelse for elbiler bare sådan

at nogle gange går man med i aftaler man ikke synes er så gode for at få indflydelse

dele af regeringens udspil sammen om en grønnere fremtid og som jeg trods en lidt speciel debat det vil

kan tage ned der faktisk er meget

de næste to år er gunstige vilkår for køretøjer med grønne motorteknologier

for eldrevne køretøjer med videre derudover forlænger vi det særlige fradrag i registreringsafgiften med en år og forhøjer det

og hele syvoghalvfjerdstusinde tusind og tyve forslagene medfører samlet at der ikke skal betales registreringsafgift for et eldrevent køretøj med en værdi op til firehundredetusind inklusive moms i de næste to

lovforslaget forbedrer derfor rammebetingelserne for

sigt forbliver et attraktivt alternativ til benzin og dieselbiler regeringens holdning er at en fortsat udbredelse af eldrevne køretøjer det være sig

køretøjer og natur og biogasdrevne biler er et vigtigt element i den grønne omstilling både på kort og

nå regeringens ambition på langt sigt og derfor ønsker vi at nedsætte en grøn transportkommission som jo altså kommer til at være nogle af de klogeste hoveder i det her land

en langsigtet afgiftsmodel der kan sikre den fremtidige udbredelse af køretøjer med grønne motorteknologier også på en samfundsøkonomisk fornuftig måde det kommer til

så klog måde som muligt jeg vil

alle for de indkomne høringssvar

er det jo desværre nogle gange at

har haft mulighed for at sende lovforslaget i en meget meget kort høring hen over weekenden

lovforslaget gerne skal vedtages inden jul

alle synspunkter med i den politiske beslutningsproces den korte høring skyldes jo dels de forhandlinger der har været efter der er indgået aftale om finansloven for to tusind og nitten dels hensynet til at få lovforslaget vedtaget så hurtigt som muligt så det undgås at afgifterne stiger som i øvrigt er det vi har aftalt

hvis afgifterne ville stige første januar to tusind

ville markedet for eldrevne køretøjer nok

desværre ikke har ført til at vi kunne lave en egentlig

jo helt rigtigt men vi kan ikke lave en grundlæggende omlægning nu med den viden vi har

en politisk kampplads hvor der også er nogle partier der gerne vil hive de grønne vælgere til sig

en aftale

poulsen her fra folketingets talerstol om at man går med i nogle aftaler man egentlig ikke vil være med i

vi ikke har fundet på i aftaler ja det er der da men vi forsvarer de aftaler vi indgår det vil jeg egentlig også forlange af alle de partier i folketinget der indgår en aftale om

at så står man inde for aftalen og stemmer for nede i folketingssalen

det synspunkt i den her sag men det politiske synspunkt om at at man går med i en aftale og så kan man bare sige bagefter at det var dumt og gav ingen mening og vi mente noget helt andet er jo en mærkelig form

mening så kan man tillade sig at sige

må man stå inde for det det tror

jeg forstår ikke når partierne støtter lovforslaget og også støtter mange

vi har diskuteret hvorfor man så ikke indgik en aftale med regeringen og sagde ja regeringen ville det her

vi kunne blive enige om det her og alle partier skal

en god aftale her vi ville gerne noget mere det kunne vi så ikke blive enige om men vi synes det vi har aftalt er meget godt og fornuftigt

vi ikke endt der den eneste forklaring på det jeg kan komme på

at leve med som en præmis men jeg synes det er lidt ærgerligt og jeg synes ikke det er rimeligt at anklage dansk folkeparti for

deres skyld jeg synes dansk folkeparti har været yderst samarbejdsvillige i den her sag der

yderst samarbejdsvillige men der har ved gud også været

hvis man må sige ved gud fra folketings talerstol det er

ikke har stået ved den aftale som som var i energiforliget og som var at en væsentlig del af de hundrede million

skulle gå til individuel

transport og grøn transport og det er jo altså elbiler der har man ikke man ikke anerkendt det som i min optik og i klima energi og

her lovforslag og i øvrigt nogle af de andre ting som vi så ikke kunne blive enige om

min holdning som som skatteminister indtil vi kan blive enige om det glæder mig trods alt over

firmabiler fra aftalen som ændringsforslag så jeg går ud fra at

ministeren vil have det bedre sammen med os nu har han endda fået

et fripas et løbepas fra sit støtteparti så kan vi regne med regeringens støtte til det som

den dialog der var mellem herre jesper petersen og herre dennis flydtkjær hvor

det jo fordi de ikke er enige med regeringen i den her sag og ikke er enige med socialdemokratiet og ikke er enige med det radikale venstre det er jo helt legitimt

jeg ønsker som skatteminister at tage hensyn til det eneste parti der støtter regeringen og det er altså dansk folkeparti resten af partierne i folketinget ser gerne en anden regering

har hørt fra dansk folkeparti er at regeringen er velkommen til at lave aftaler med andre partier men så skal man lige finde pengene også så altså hvis

radikale venstre har har bud på hvordan vi finansierer nogle af de ønsker der er så

naturligvis gerne men indtil videre har jeg kun set forslag der handler om at bruge

penge der er på finansloven og regeringens reserver og råderum og ja

bruge penge fra lige før nemlig fra energiaftalen de hundrede million kr der er sat af til

det er et tilbud til ministeren og jeg kan forstå at hvis det ikke bliver til noget

blokerer for at bruge de penge ellers

så vil vi rigtig gerne finde en finansiering den vej så nu kommer vi også med pengene skal vi så ikke også tage de firmabiler med

udmønter man det uden at tage tage alle med på råd jeg opfattede

dansk folkeparti har sagt at man gerne vil til at drøfte udmøntningen

det kunne de andre partier bare aftale og vi har jo haft snakke om det hvor jeg har hørt nogle meldinger fra en række partier på venstrefløjen

ikke anerkender at vi skal bruge en væsentlig del her penge på at fremme elbiler for man har nogle andre ønsker

til enighed det kan jo være at vi kan gøre det på et senere tidspunkt det vil jeg gerne være med til at drøfte men så skal dansk folkeparti og alle

der snart er valg han lyder totalt anderledes og hans regering lyder totalt anderledes nu end den har gjort de sidste tre en halv år da vi forhandlede elbiler i efteråret to tusind og femten var beskeden klar elbiler er ikke regeringens prioritering vi har siden haft en kæmpe kamp om energiforlig og vindmøller og alle mulige andre ting

hale hver eneste indrømmelse der gavnede den grønne transport ud af regeringen nu nærmer der sig et folketingsvalg og har fundet ud af at

noget med det der med miljø og klimapolitik

vise vælgerne at vi også mener noget om og så stillede man sig op og holdt store grønne taler

kom med klimaudspil osv

der var ingen langsigtede forpligtelser der var end ikke det statsministeren selv havde sagt i den tale han stod og holdt fra den samme talerstol som skatteministeren står på nu derfor er der ikke noget godt grundlag at lave en aftale på

at elbilerne ikke skulle stige i afgift den første januar så kan vi nu gennemføre det her lovforslag spørgsmålet er om vi også kan gennemføre det tiltag der står i regeringens egen klimaplan om at have lavere beskatning på grønne firmabiler er det regeringens holdning at vi også bør gennemføre det

men selvfølgelig hvis der er andre finansieringsforslag

jeg synes at det er en uskik og jeg synes heller ikke at det klæder socialdemokratiet

det jeg må notere mig er at socialdemokratiet har

nu foreslår regeringen det dobbelte så det er da os ambitiøse og ikke socialdemokratiet men jeg vil

også gerne drøfte hvordan vi kan gøre mere hvis vi kan finde den

nødvendige finansiering og så vil jeg godt sige helt ærligt ja vi har rykket os venstre har rykket sig på den grønne dagsorden

jeg hører til dem der tror på socialdemokratiet reelt har rykket sig det er ikke et valgtrick eller noget andet andet og jeg ved at mit eget parti har rykket sig på den grønne dagsorden jeg har rykket mig i mine tre en halv år som skatteminister det handler ikke om at et folketingsvalg nærmer sig det handler om

ikke været nogen vilje til i finanslovsforhandlingerne at lægge et betydeligt beløb ud til at gøre noget ved miljø og klimapolitikken for eksempel at lave en ambitiøs aftale

grønne biler der var ikke en vilje til at

en egentlig forpligtelse man kunne for lang tid siden have sat gang i det arbejde der skulle til for at lave en mere grundlæggende omlægning af bilbeskatningen det har regeringen ikke gjort jeg mener virkelig stadig væk at vi mangler at se det før jeg for alvor kan tro

det første man kunne gøre var jo at sige som

der er sat af i energiforliget til grøn transport

de grønne firmabiler med nu det er ikke penge som man ikke har det er penge der er sat af i energiforliget som vi burde bruge til det her formål

er regeringen enig i det uagtet hvad andre partier mener er regeringen så enig i det når man nu har

blive enige

men man ville have de ti på taget

er alle fuglene fløjet undtagen det her lovforslag jeg synes det er ærgerligt men det er sådan det er derfor når man forhandler skal man nogle gange slå til

i børsen i går at at alternativet og enhedslisten i øvrigt men nu er det

der torsdag morgen hvor vi åbenbart har blokeret

det undrer mig rigtig meget måske

det der bliver præsenteret udadtil giver et billede i befolkningen af at man ikke kan nå til enighed og og

jeg har i hvert fald svært ved at forstå

at hvis jeg klart hører fra et politisk parti

jo nogle gange vælge hvordan vi kommer videre og det er

og ikke snakke med dem der ikke siger noget eller siger det modsatte

måde nogen som helst forskel i oppositionen eller hvad man skal sige her jeg synes vi står meget samlet i det her spørgsmål

rigeligt af så det er ligesom ikke der

penge på elbiler og vi har

penge fra den her forligspulje kan bruges på elbiler derfor er vi også positive over for det ændringsforslag som vi

mit klare indtryk at vi ikke kunne blive enige om udmøntningen af puljen og så mødtes jeg med den næste forligskreds hvor vi brugte nogle penge det var pso forligskredsen hvilke to partier var forskellen på de to forligskredse det var

det er jo også sådan at når man hurtigt skal nå til enighed så

men men sådan er det nogle gange med processer det er ikke alting der fungerer der fungerer optimalt og der siger jeg bare hvis man giver et klart tilsagn om

som regeringen foreslår og som oppositionen presser på for så vil det betyde en skattelettelse

bruge råderum på topskattelettelser nu kæmper man med arme og og ben for nu skal vi

altså

det

personligt ikke forstået de partier der bare siger at vi skal fjerne afgiften

stort hul i statskassen på den korte bane

det er jo direktøren der har råd til at købe en bil til

og hvorfor man egentlig ønsker at give dem en meget stor skattelettelse

ikke rigtig forstået det er det jeg mener med at når vi skal fremme den grønne omstilling

skal vi gøre det klogt og tænke os om i forhold til hvilket hul det slår i statskassen

er der også en fordelingsmæssig profil i det der giver god mening der er ikke fordelingsmæssigt en god profil i bare

den anden model som jeg har spillet på banen hvor man laver en provenuneutral omlægning altså hvor man skruer ned for det parameter

det fordi det flytter rundt på ret meget

man skal betale mindre i registreringsafgift

en firmabil men til gengæld mere løbende og der vil jeg godt lige se på på effekterne

i at det nok er en klogere måde at fremme det miljørigtige på

end bare ved at lette afgiften på en tesla

i statskassen nu

ikke set hvordan man gør det men i

er det ikke rigtigt at man godt kunne have fremmet elbiler de sidste tre år hvor

fordelingsmæssig profil end det der har været resultatet af de tre omgange

fremme elbilerne og indfase dem stille

for at der ikke pludselig mangler et tocifret milliardbeløb i statskassen

og der må vi konstatere at beskatningen

vi har gjort men vi men vi har forsøgt at fremme elbilerne og også lave en trappe der skulle indfase elbilerne

bare kører rundt derude på vejene

det er garanteret til al evighed

benzinafgifter dieselafgifter

det bliver jo hverken nemmere eller eller billigere og vi

man gør det jo sværere for sig selv hvis man siger

betale mere jeg er egentlig enig med skatteministeren

skal betale altså bliver fuldstændig fritaget

og derfor bliver vi nødt til tror jeg at bruge nogle penge og omfordele inden for bilsystemet

her mål andre lande undskyld formand

har jo sat nogle delmål hvor man siger halvtredstusind

laver et dynamisk system hvor man ikke lover afgiftsfrihed

muligheder ja

deres vurdering af hvordan vi kan gøre det i norge har man efter min

norge ender med at brænde inde med nogle meget meget

ejeren af dem sidder med en forældet teknologi som ingenting er værd og med et stort tab for dem og et stort tab for

norske samfund både for statskassen og for samfundsøkonomien de har så råd til det i norge

jeg hellere vil bruge på nogle andre ting

en langsigtet løsning til ikke bare fødselshjælp men

man sige den grønne bilpark kommer til at vokse så vi når det mål